jeg ministeren om at komme til tiden fremover så kan vi begynde forhandlingen den første ordfører er herre mattias tesfaye socialdemokratiet

under de kommende års forelæsninger studier kompendier og opgaveskrivning

bør man tage en erhvervsuddannelse der giver kompetence til at udføre et specielt stykke arbejde og som faglært har man gode muligheder for at få en god løn stifte virksomhed rejse rundt med sin uddannelse

har lyst til begge dele hvis man er lidt i tvivl eller man bare er så ambitiøs at man både har mod på bøger og værktøj på højt niveau så har vi heldigvis fået udviklet eux uddannelsen der bliver stadig mere populær og med god grund med eux bliver man faglært og får samtidig studenterhue hvis jeg i dag kunne ændre min egen ungdomsuddannelse ville jeg helt sikkert tage en eux partierne bag erhvervsskolereformen har gennem det seneste år diskuteret en række mindre organisatoriske problemer omkring eux uddannelsen vi har også ønsket ændringer af eux som følge af gymnasiereformen efter fremlæggelsen af en evaluering af eux besluttede vi derfor at justere uddannelsen en anelse og det er de her mindre ændringer af lovgivningen vi nu skal vedtage jeg skal ikke gennemgå alle lovforslagets detaljer her men blot fremhæve at det for socialdemokratiet har været vigtigt at eux eleverne får lidt mere tid sammen med lærerne og lidt mindre tid alene og med de ord kan vi støtte

på flere punkter de to eksisterende projekter nemlig eksamensprojektet og den større skriftlige opgave erstattes af et større sammenhængende projekt for at sikre et tættere samspil mellem de erhvervsfaglige og

det nye er at erhvervsområdet kommer til at bestå af et antal flerfaglige projektforløb der afsluttes med et skriftligt erhvervsområdeprojekt med en mundtlig prøve fokus vil være på virkelighedsnære problemstillinger og det endelige projekt kan samtænkes med svendeprøven hvis det er muligt

prøve på at samtænke det med svendeprøven for det vil give rigtig god mening i erhvervsområdeprojektet skal der også

mindst et gymnasialt fag på mindst b niveau sammen med et eller flere fag fra erhvervsuddannelsen eux evalueringen pegede blandt andet på at undervisningen på gymnasialt niveau ikke i tilstrækkelig grad forbereder eleverne til a og b niveau ligesom der peges på at det er svært at fastholde eleverne i en faglig progression i de gymnasiale niveauer når de er i praktik derfor øger vi med dette lovforslag undervisningstiden da det er vigtigt at eleverne opnår det forventede faglige niveau dernæst gives ministeren hjemmel til at fastsætte regler om skolernes løbende evaluering af elevernes faglige udbytte samt at skolerne skal udarbejde en studieplan for undervisning i de gymnasiale fag

en skriftlig prøve i dansk a

det vil være med til at styrke både danskfaget og skriftligheden på

eux hvilket vi i dansk folkeparti hilser velkommen for os i dansk folkeparti

fungerer optimalt og derfor går vi selvfølgelig med til ændringer der giver mening men vi må også indse at

eux er inde i en opbygningsfase den er stadig helt ny og derfor skal man være varsom med at foretage mere grundlæggende ændringer på

før vi har mere valide tal og data at træffe vores beslutninger ud fra jeg har det lidt ligesom herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet og hvis jeg kunne vælge

eux det er en fantastisk god ungdomsuddannelse hvor man både får det her det her studenterbevis og studenterhue og samtidig får

store forventninger til eux og det er blandt andet interessant at se at flere og flere unge vælger eux

både bliver student og faglært på en og samme tid vi skal rigtig gerne have endnu flere unge til at åbne øjnene for

euxen som den bliver kaldt

som blev fremlagt tilbage i marts måned her i år evalueringen

der på rigtig mange områder er rigtig rigtig mange gode ting i euxen så er der også nogle udfordringer og det tager vi så

med at nå de faglige mål i de gymnasiale fag der er udfordringer med sammenhængen mellem erhvervsfag og gymnasiale fag på de

eux forløb og de udfordringer skal vi selvfølgelig forsøge at løse

har brug for eux denne uddannnelse leverer nemlig et helt unikt uddannelsestilbud

en erhvervsuddannelse som samtidig giver fuld studiekompetence

til at det faglige niveau på erhvervsfagene styrkes eux bidrager til at flere unge mennesker som måske ellers havde valgt en ganske almindelig gymnasial uddannelse i stedet vælger en erhvervsuddannelse og det har danmark i den grad brug for vi har brug for

flere unge vælger en faglært vej og vi har brug for at vi på den måde også

med de justeringer af

justeringerne skal betyde mere lærertilstedeværelse i undervisningen de skal betyde bedre løbende evalueringer og inddragelse af eleverne og de skal betyde at vi når i mål med de faglige mål for

derfor glæder det mig også rigtig meget at vi med dette lovforslag forhåbentlig

eux et ekstra skub i den rigtige retning så en god og unik uddannelse kan blive endnu bedre

mig det der er blevet sagt af de foregående talere det er rigtig fornuftigt at vi har fået en uddannelse der kombinerer

det at tage en erhvervsfaglig uddannelse

studentereksamen

forslaget her lægges der op til nogle mindre justeringer af den erhvervsfaglige studentereksamen og ændringerne

sker på baggrund af den gennemførte evaluering af

har blandt andet til formål hvad jeg synes er rigtig fornuftigt at styrke sammenhængen mellem erhvervsfag og gymnasiale fag vi synes

i enhedslisten at det er et rigtig godt formål der

lovforslaget her vi synes helt konkret at forslaget om at erstatte de to eksisterende projekter

et større sammenhængende erhvervsområdeprojekt

og det er også rigtig godt at erhvervsområdeprojektet bliver håndteret på

ligesom vi har ændret det på den almene gymnasiale uddannelse og de to øvrige

man kombinerer det at der skal ligge en skriftlig besvarelse med en mundtlig prøve det er rigtig fint at vi også får det med her vi synes det er godt at forslaget sikrer eleverne mere undervisningstid med lærertilstedeværelse i de gymnasiale fag og vi støtter også at man ligesom i

andre gymnasiale uddannelser indfører begreberne undervisningstid og fordybelsestid og en individuel timepulje endelig synes synes vi at det er godt at man harmoniserer i forhold til de øvrige tre årige gymnasiale uddannelser

vi gør den skriftlige prøve i dansk a obligatorisk på

en udvidelse af antallet af prøver på området

af de seks prøver der i forvejen ligger i lovgivningen så alt i alt synes vi

eux det sker på baggrund af en

evaluering og er jo simpelt hen et udtryk for

jeg vil også godt lige knytte et par bemærkninger til

strukturel fejl i uddannelsessystemet altså at man har interesseret sig for lidt for erhvervsuddannelserne og har interesseret sig uforholdsmæssigt meget for de boglige uddannelser det er godt at vi

da benytte lejligheden til at sige

af de personer som virkelig har spillet en rolle for at rette op på fejluddannelsen af

som sidder her i salen og som bragte det på bane for mange år siden det er fantastisk at se hvordan noget der starter som en offentlig debat kan blive modtaget og bearbejdet og kan ende med at blive til en rigtig fornuftig lovgivning det synes jeg

er grund til at ønske tillykke med men det er er rigtig sund fornuft

virkelig vil håndværket i danmark og her i folketinget og den bekymring bliver jeg desværre understøttet i når jeg ser lovforslaget l to og firs

lovforslaget handler om eux det handler om den særlige erhvervsuddannelse der har et x i enden i stedet for et d og som skal signalere at det er en blanding af htx stx og en eud uddannelsen er for alle de unge der gerne

og den uddannelse er ikke bare for sjov den er ikke en badebillet og den er ikke nemmere at tage end en stx tværtimod på omkring fire år det vil sige kun et par måneder mere

skal eleverne opnå et bogligt niveau som en studentereksamen og

det samme håndværksmæssige niveau som en eud og det er svært

for det allerførste hold der gik op til eux eksamen i to tusind og fjorten de tolv drenge der var tilbage på det tømrerhold der var det første i danmark der

der samtidig skulle blive superdygtige tømrere

svendeprøve men det krævede også at de kæmpede og knoklede og

til dato karrieremæssigt hvis man kan kalde

niveau det var så flot

man ønsker at gøre uddannelsen endnu mere boglig

eksamen obligatorisk hvorfor

som kan besættes med andre end deres gymnasielærere

uden at anvise hvor de firs timer skal

til firs timer mere inden for rammen så skal de findes i praktikperioden hvordan skal de findes det vil jeg så gerne

er jo ikke en del af forligskredsen

eux elever fordi mestrene jo står og skal vælge imellem nogle

i danmark når jeg ser på de politiske beslutninger og prioriteringer der er blevet truffet her i folketinget og her tænker jeg specifikt på omprioriteringsbidraget der er en hundrede og syv forskellige erhvervsuddannelser i danmark fordelt på ni og firs skoler

milliard kroner mindre at gøre godt med hvis vi fortsætter med den her årlige besparelse på to

skolerne mere administrativt arbejde uden endda at være sikre på at vi løser de udfordringer der er nu skal de udvikle et nyt forløb det tværfaglige erhvervsområdeprojekt som er en sammenlægning af deres større skriftlige opgave og eksamensprojektet

altså skolerne et nyt udviklingsarbejde når de lige har fået styr på hvordan det er at lave et

sso projekt og så pålægger vi dem at lave studieplaner der går på tværs af alle fag

vil jeg sige det som jeg startede med at sige for hvad med håndværket

at med at hænderne ikke sidder godt nok på på disse skoler er der overvejelser om hvorvidt det er resultatet af en skæv markedsføring af

l to og firs derfor er

de forslag som vi behandler i dag er de rigtige løsninger

ikke at de anviser løsninger på de problemer som rambøllrapporten skitserer euxen er allerede nu sammensat som en unik

i spil når de afslutter uddannelsen

dem specifikke uddannelser

læse alle de ændringsforslag

til uddannelsen som ministeren har fået fra erhvervsskolerne måske de anviser løsninger på de grundlæggende udfordringer jeg tror

nødvendige ressourcer

i stedet for at pålægge skolerne ekstra

hen modsagde sig selv på den ene side

fortalte du stolt om hvor dygtige de her elever var som endda scorede sølvmedalje som

rakker du ned på det her forslag

pernille schnoor slet ikke enig i

er en rigtig rigtig god uddannelse og at vi jo også er nødt til

at det ikke hjælper at lave småjusteringer det hjælper ikke at gå ind at finjustere på nogle ting hvor man for eksempel

to opgaver sammen eller hvor man beder lærerne om at lave nogle flere

nogle forskellige fag min pointe er at hvis man skal gøre noget

skal man løse de reelle udfordringer fordi de reelle udfordringer

at det er enormt svært at finde praktikpladser når de er så meget på skolebænken som de er det er svært at få dem op på niveau og ja der er nogle dygtige lærere

både på den boglige side og og

jeg har også været ude at tale med nogle skoler om det det her er jo ikke noget jeg bare står og og finder på

for nogle reelle udfordringer

jeg har ikke været med i arbejdet op til

et kæmpe stykke arbejde hvor vi har brugt mange timer på at finde ud af hvordan vi laver den her større skriftlige opgave så kommer man herindefra og siger at nu skal det ikke hedde en større skriftlig opgaver nu skal det hedde noget andet det vil sige at man skal gå i gang med et udviklingsarbejde igen som ikke nødvendigvis er svar på det der står i rambøllrapporten

kender til uddannelsen og det er rigtig ærgerligt sammen har vi derfor en politisk opgave i at øge kendskabet til uddannelsen men naturligvis også at gøre uddannelsen endnu bedre hvis der er steder som kunne trænge til justeringer og det er netop det vi gør med det her lovforslag en ekstern evaluering af eux uddannelsen har

at der er tegn på at det er udfordrende at nå de faglige mål i de gymnasiale fag i eux forløbene

i en bred kreds af folketingets partier drøftet og er blevet enige om

vi har blandt andet aftalt at forøge undervisningstiden og indføre en pulje

og at de firs timer først og fremmest skal anvendes til skriftlig træning

gøres obligatorisk og vi har aftalt at de to eksisterende projekter eksamensprojektet og større skriftlige opgaver erstattes af et større sammenhængende projekt

ønsker vi at øge sammenhængen og synergien i det enkelte eux forløb mellem erhvervsvalg og gymnasiale fag samt at sikre at eleverne får mere undervisningstid med lærertilstedeværelse i de gymnasiale fag radikale venstre kan

det også fordi jeg tror at det vil være en meget populær uddannelse i fremtiden jeg tror at

en af grundene til at det for dem har været det naturlige førstevalg

været at man så dermed også udskyder det endelige valg altså hvad skal jeg bruge min fremtid på hvordan kan jeg holde så mange døre som muligt åbne hvordan kan jeg være sikker på at hvis jeg nu finder ud af

lige mange muligheder

eux uddannelsen skaber man så flere muligheder end man for eksempel vil have med det almene gymnasium man får kompetencer der rækker lige fra det almene gymnasium til erhvervsuddannelserne

i højere grad får øjnene op for den vil være fremtidens uddannelse

fremtidens uddannelse fordi det er det man i høj grad vil efterspørge vi har brug for dygtige håndværkere via folk med en erhvervsuddannelse men hvis man så ud over det samtidig har kompetencer fra det almene gymnasium tror jeg at man er endnu bedre rustet til det meget foranderlige arbejdsmarked der vil være i fremtiden

der er sagt rigtig meget om de dele som pakken her indeholder og det er jo rigtigt at det er nogle ændringer vi er blevet enige om i den kreds der har lavet erhvervsuddannelsesreformen og den nye

ganske kort vil jeg bare sige at nogle af de ting som jeg synes er gode ved det her lovforslag og hvorfor vi støtter lovforslaget blandt andet er at man nu indfører et erhvervsområde og et erhvervsområdeprojekt som jeg hører det

det er jo det man kan vurdere ud fra og det

det jeg synes der står i

har der ikke været den nødvendige synergi der skulle være imellem

med det her hvor man laver et erhvervsområde hvor der vil være flere flerfaglige forløb som ender ud i en samlet projektopgave tror jeg i højere grad at den der tanke om

gymnasiale og det erhvervsfaglige smelter sammen

fornuftigt i forhold til spørgsmålet om undervisningstid og fordybelsestid

vi ikke kun har haft her os der har lavet den her aftale men sådan set også i den nye gymnasiereform

eller underviseren når man er elev og det er jo sådan en lidt hård prioritering som ikke alle er enige i det ved jeg godt men men jeg tror at det vil være bedre for eleverne hvis eleverne har mindre tid på egen hånd og mere tid sammen med underviseren

indeholder den her pakke også at man gør dansk a obligatorisk i

forløbene og det synes jeg er udmærket fordi jeg tror at det vil være være med til i elevernes øjne at lave den her ligestilling

et krav at man har dansk a så tror jeg også at det bliver vigtigt med en stærk skriftlighed i fremtiden også

unge der tager en eux så det synes jeg er ganske fornuftigt så samlet set er der mange ting der skal lykkes nu med den her uddannelse

dejligt at der er så bred politisk opbakning til den fordi jeg tror som sagt

får lyst til at vælge eux eux er en god mulighed for studerende der gerne vil kombinere erhvervsuddannelserne med en gymnasial eksamen og jeg personligt så gerne at flere valgte

evalueringen af eux har vist

at realisere potentialet mellem fagligheden i de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne det forsøger vi at råde bod på her vi ændrer

og erhvervsfaget og derfor foreslår vi et erhvervsområdeprojekt og mere undervisningstid

jeg noteret mig at uddannelsesforbundet

ftf og håndværkerforeningen mener at vi bør overveje om og hvordan svendeprøven kan inddrages i erhvervsområdeprojektet hvis det er praktisk muligt synes jeg også at det er et godt forslag

alle skoleelever træffe et vigtigt valg som handler om deres fremtid skal de tage en erhvervsuddannelse eller hellere vælge gymnasiet det valg afhænger af mange faktorer forældrene kammeraterne vejlederne på skolen måske træffes valget lidt i blinde fordi de unge ikke kender alle de muligheder

har netop skudt en kampagne i gang som skal udbrede kendskabet til

og den fantastiske mulighed for at kombinere

en kampagne er tiltrængt for alt for få både forældre og elever kender til muligheden for at vælge

efter grundskolen og det er synd for med en hammer i den ene hånd og en bog i den anden er man faktisk godt udstyret til at træde videre ud i verden og erobre den

er jo ikke kun gjort med en kampagne det skal også være et attraktivt tilbud vi giver de unge og dette lovforslag betyder netop

eux uddannelsen styrkes på en række punkter som jeg kort vil skitsere lovforslaget lægger op til at der i eux forløbene skal være et erhvervsområde og et erhvervsområdeprojekt erhvervsområdet skal styrke den faglige sammenhæng mellem erhvervsfag og gymnasiale fag for eleverne i det valgte

forløb og give eleverne indsigt i fagenes identitet og forskellighed erhvervsområdeprojektet vil bestå af både en skriftlig besvarelse og en tilhørende mundtlig prøve svarende til hvad der blev indført for hhx og htx ved gymnasiereformen begreberne undervisningstid og fordybelsestid blev indført for de gymnasiale uddannelser med gymnasiereformen med lovforslaget foreslår vi at de samme begreber indføres på

forløbene og så skal der være mere undervisningstid

fem og halvfjerds timer og i undervisningstiden skal der indgå en pulje på firs timer for den enkelte elev det skal sikre eleverne flere timer med en underviser det skal også være muligt for undervisningsministeren at fastsætte regler om skolernes løbende evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen i evalueringen skal der lægges vægt på at der sker en fremadrettet formativ evaluering af elevernes faglige udbytte af undervisningen og at eleverne inddrages systematisk i den evaluering desuden skal skolerne udarbejde en studieplan for undervisningen i gymnasiale fag studieplanen skal sikre sammenhængen i undervisningsforløb og projektforløb på erhvervsområdet og den skal skabe variation og progression i undervisnings og arbejdsformer ligesom den skal sætte mål for elevernes viden og kundskaber endelig indebærer lovforslaget at prøven i skriftligt dansk på a niveau bliver obligatorisk den skriftlige prøve i dansk kan være med til generelt at styrke skriftligheden på

en eux er et stærkt alternativ til gymnasiet og

vi har haft her i salen i dag jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen tak for

forhandlingen er åbnet og jeg tror at det er herre mattias tesfaye

er naturvidenskabelig det er også social dannelse men en del af dannelsen er

ændres den uddannelsesparathedsvurdering som ligger i slutningen af

skoletiden med forslaget skal nu også elevernes praktiske evner indgå i vurderingen af om eleverne er klar til at starte på en ungdomsuddannelse

på baggrund af et tværgående perspektiv om den praktiske dimension vi må altså forhandle grundlaget for at kunne realisere det her lovforslag efter at vi vedtager det det er muligt at det signalerer lidt handlekraft fra regeringen og trækker et par hurtige overskrifter men godt for tilliden til almindelig saglighed i folkestyret er det ikke i lovforslaget står der desuden at det har til formål at flere skal kunne erklæres uddannelsesparate det er vi tilhængere af faktisk mener vi at vi helt generelt bør gå væk fra betegnelsen ikke uddannelsesparat og i stedet for beskrive mere præcist hvad de unge er parate til det kan være gymnasiet det kan være en erhvervsuddannelse det kan også begge dele eller det kan være den nye forberedende grunduddannelse som vi i fællesskab er blevet enige om skal starte op i sommeren to tusind og nitten endelig

jeg fortælle at jeg har holdt et møde i dansk arbejdsgiverforening som er bekymret for nogle formuleringer i lovforslaget de frygter at ændringerne reelt vil skabe en mulighed for at omgå adgangskravet til erhvervsuddannelserne de henviser til side seks i bemærkningerne hvor der står at elever der vurderes praktisk stærke men ikke vurderes socialt og personligt parate til at starte på en erhvervsuddannelse alligevel skal have adgang til sosu skoler handelsskoler og tekniske skoler de frygter øget fravalg faldende tilfredshed blandt virksomheder og flere unge i skolepraktik deres bekymringer deles af fagbevægelsen jeg er selv lidt i tvivl om hvor mange unge det reelt er vi snakker om altså hvor mange af de unge der i dag bliver erklæret ikke uddannelsesparate på grund af svage sociale og personlige kompetencer men som så samtidig er virkelig dygtige til at reparere en knallert det er nok desværre ikke så mange men det har vi tænkt os at få undersøgt

for at få skabt afklaring om arbejdsgivernes og fagbevægelsens bekymringer endelig selv om vi er skeptiske over lovforslagets fremsættelse på den her synes vi lidt sjuskede måde og selv om der er bekymringer fra arbejdsmarkedets parter

vil vores udgangspunkt være at vi stemmer

dimension med andre ord skal man nu ikke kun se på de faglige sociale og personlige forudsætninger

man vurderer om en elev er uddannelsesparat fremover skal man også se på elevernes praksisfaglige kompetencer det er et utrolig vigtigt initiativ som vi i dansk folkeparti hjerteligt

mennesker forskellige og har forskellige kompetencer en praksisfaglig dimension giver mulighed for at anerkende de elever som har stærke praksisfaglige kompetencer for det andet

elever som i dag ikke ved at de har stærke praksisfaglige kompetencer og som med en praksisfaglig dimension bliver bevidste om at de også har kvaliteter på dette område det skaber en positiv refleksion om uddannelsesvalg for det tredje så mangler vi i tusindvis af faglærte og vi skal have flere til at tage en erhvervsuddannelse for det fjerde

med til at tale det praksisfaglige op og styrke dets betydning i folkeskolen

det også erhvervsuddannelserne op der er altså flere gode grunde til det og jeg glæder mig meget til at se den nye dimension blive udfoldet

derfor kan vi i dansk folkeparti støtte lovforslaget vi har alle sammen modtaget en e mail i går fra lo

som er bekymrede over en formulering i lovforslaget

det sociale og det personlige på plads og ikke lever op til det i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen alligevel kan blive optaget på erhvervsskolen i dansk folkeparti deler vi ikke den her bekymring vi ser det ikke som

at blive optaget på en erhvervsuddannelse men vi må også sige at

skal ske en individuel vurdering

af den enkelte elev og jeg kan ikke udelukke at der sidder en rasmus eller en sofie derude

det kan endda være at de er supertalenter til det praktiske

at man på skolen måske vurderer at lige præcis det at de får lov til at starte på en erhvervsuddannelse

der gør at de socialt og personligt bliver løftet det sidste stykke

ikke afvise og derfor synes jeg

åbning som for mig ikke er en ladeport men en meget lille åbning men vi synes også

så det er at vi alle sammen kan være trygge ved at der ikke er tale om en generel tilsidesættelse af de rigtig gode krav der ellers er

sagt af tidligere ordførere

i folketingssalen det glæder os i venstre at vi nu endelig kan sørge for at uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskoler også kommer til at tage udgangspunkt i alle elevers kompetencer at elevers praksisfaglige færdigheder og kreativitet endelig også bliver anerkendt for vi ved at der er brug for praktisk kunnen vi ved at arbejdsmarkedet i højere og højere grad efterspørger arbejdskraft med praksisfærdigheder og hvis vi skal sikre at vores vores virksomheder har den arbejdskraft

altså brug for et holdningsskifte og for at vi ændrer på tingene her fra christiansborg

gør op med den idé der måske har eksisteret nogle steder om at boglige færdigheder er vigtigere end praktiske færdigheder når vores samfund jo i virkeligheden har brug for begge dele og ved at vi nu kommer til at vurdere eleverne på deres praksisfaglige færdigheder sender vi egentlig også et stærkt signal til vores ungdom om at der er brug for de praksisfaglige kompetencer

en erhvervsfaglig uddannelse vi er samtidig

med til at udfordre nogle af de elever som ene og alene har overvejet en gymnasial uddannelse

måske i højere grad vil tilegne sig en erhvervsuddannelse og gøre det på en rigtig god måde

kan jeg oplyse at vi med rigtig stor glæde stemmer ja til det her

at uddannelsesparathedsvurderingen og vejledningen af eleverne i folkeskolen med de seneste års lovændringer er blevet trukket i en helt gal retning først i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen hvor der blev indført skærpede adgangskrav til erhvervsuddannelserne og hvor der skete en betydelig svækkelse af hele erhvervsvejledningen derefter i i gymnasiereformen hvor der skete en skærpelse af reglerne for uddannelsesparathedsvurderingen som indebærer at elever der søger en tre årig gymnasial uddannelse skal have mindst fem i gennemsnit i de afsluttende karakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate det synes vi ikke har været heldigt

havde derfor håbet at der med en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen ville blive taget et skridt der bare rettede en smule

hele uddannelsesparathedsvurderingen men det synes vi desværre ikke er tilfældet med det foreliggende forslag jeg synes vi

de fleste høringssvar ligesom dette indlæg med at udtrykke tilfredshed med ideen om en praksisfaglig dimension men dommen over det konkrete forslag synes jeg til gengæld er relativt hård jeg har prøvet lige at kaste et blik ned over hvad

høringsparterne siger skolelederforeningen frygter at loven vil blive

opfattet som et unødvendigt og bureaukratisk forslag som ikke giver mening ind i det seriøse arbejde der fra skolens side allerede præsteres på

området danmarks lærerforening mener at den nye praksisfaglige dimension ikke rigtig bidrager med noget nyt til den nuværende uddannelsesparathedsvurdering den indebærer dog ekstra arbejde og mere bureaukrati for lærere og uu vejledere den samme vurdering kommer fra landsforeningen af tiende klasseskoler i danmark danmarks vejlederforening

udtrykker bekymring for at folkeskolens fagrække i udskolingen ikke giver tilstrækkeligt grundlag for at bedømme elevernes praksisfaglighed og at underviserne her ikke har reelle muligheder for at afgive en begrundet bedømmelse af eleverne bedømmelserne kan derfor blive præget af tilfældigheder skøn

en kritik som jeg bemærkede mig at socialdemokratiets ordfører også strejfede i sit indlæg uu danmark skriver at det er vanskeligt af lovforslaget at se hvad det præcist er der skal vurderes og især af hvem det fremgår ikke tydeligt om det er skolen eller uu der har ansvaret for vurderingen foreningen skole og forældre er noget bekymret for vurderingsgrundlaget efterskoleforeningen ser en stor risiko for at vurderingerne foretages på meget forskellige grundlag fra elev til elev

sådan fortsætter kritikken fra høringspart til høringspart rådet for de grundlæggende

mener at regeringen bør overveje hvorvidt timingen af lovforslaget er rigtig også set i lyset af de kommende justeringer på udskolingsområdet høringsparterne har jo ikke altid ret også fordi de jo somme tider

indtryk af at der i hele skoleverdenen uanset om ser det fra undervisernes

er en massiv kritik af den måde

netop fordi vi er meget stærke tilhængere af at der kommer en praksisfaglig dimension ind

giver det et rigtig dårligt afsæt ved at vedtage det her forslag jeg vil ikke udelukke at der i udvalgsbehandlingen kan ske ændringer der vil gøre at vi netop i kraft af vores positive grundindstilling til det kan ændre opfattelse men umiddelbart

jeg synes det vil være konstruktivt hvis regeringen i en dialog med med ordførerne ville nå frem til at

i forhold til ændringer i udskolingsklasserne og lad os så med afsæt i det få et nyt

lovforslag som indfører en praksisfaglig dimension vi er tilhængere af det men vi synes ikke det her forslag er godt nok vi tror ikke det fremmer processen tværtimod tror vi

regler om kriterierne for den praksisfaglige dimension vil efter forslaget blive fastsat i bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering

den tvivl der er om hvordan det her konkret skal realiseres står

her at det vil blive fastsat i en bekendtgørelse hvis vi nu kan få regeringen til

der skal foretages en bedømmelse og en opfattelse af at det i virkeligheden kun tilføjer mere bureaukrati kan der

en praksisfaglig dimension det skal ses i sammenhæng med nogle ubalancer der hen over årene er opstået i vores system af ungdomsuddannelser

søger ind på stx selv i de situationer hvor det er åbenbart for alle andre end dem selv og måske deres forældre at de ikke har flair og interesse for boglige sysler

er interessen for at tage en erhvervsuddannelse i løbet af ret få år faldet fra knap

en tredjedel af en ungdomsårgang til mindre end en femtedel det er nogle ubalancer der giver en hel række problemer på universiteterne klager man mange steder over at de nye studenter der begynder på første semester er for svagt funderede rent fagligt og på arbejdsmarkedet bekymrer

sig over at der allerede på ret kort sigt vil opstå flaskehalse og arbejdskraftmangel når det gælder faglærte indførelsen af en praksisfaglig dimension i uddannelsesvejledning er et skridt til at rette op på den overordnede ubalance der er opstået inden for ungdomsuddannelserne jeg tror

de skridt vi tager her i folketinget

understøttes ude i hjemmene

vigtigt at forældrene ikke italesætter et uddannelsessnobberi som i en urimelig grad taler stx op og i en lige så urimelig grad taler erhvervsuddannelserne

det vigtigt at vi sørger for at der bliver givet en bred og afbalanceret vejledning i folkeskolen

skridt bliver taget med lovforslag l fem og firs derfor bakker vi naturligvis forslaget op i liberal

og at vi får mulighed for at bryde det monopol der er på prestige som

gymnasierne længe har siddet på det skal ikke være en selvfølge at man skal i gymnasiet hvis man klarer sig godt i skolen den elev der har et højt karaktergennemsnit kan godt gå rundt med en drøm om at blive elektriker og have de praktiskfaglige kompetencer der muliggør det talent er andet og mere end kun de boglige færdigheder

den måde folkeskolen er bygget op på i dag forbereder i høj grad til gymnasiet den håndværksmæssige praksisfaglige og kreative dimension bør være en rød tråd igennem hele folkeskolen vi ønsker at der kommer mere fokus på madkundskab håndværk design billedkunst iværksætteri og så videre i dag har vi udskolingsforløb hvor eleverne kan specialisere sig inden for det globale det naturfaglige

eleven kan specialisere sig inden for håndværk iværksætteri eller servicefag det håber jeg vi kan få mere fokus på i alternativet mener vi at det negative ved det her forslag er at man kan blive vurderet

elever med at

det kan virke stigmatiserende at man kan dele

og det udspringer af en tænkning hvor der ikke tages hensyn til menneskers

og deres livsfaser der bør i stedet etableres en proces en positiv proces hvor eleven i højere grad inddrages og hvor en vejleder støtter og rådgiver eleven ud fra et mere helhedsorienteret perspektiv ud fra det jeg har sagt nu

vi positive over for delelementer i det her forslag men

i udgangspunktet ser positivt

i uddannelsesparathedsvurderingen

at hun ikke blev inviteret over til undervisningsministeren til en kop kaffe og til en drøftelse af netop det her lovforslag

ministeren ved at vi i radikale venstre er meget optaget af at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og at vi meget gerne vil være med til at diskutere hvad vi kan gøre i grundskolen for at der er flere der bliver opmærksomme på og flere der får mere viden om netop erhvervsuddannelser jeg skulle hilse fra marianne jelved

der skal flere tiltag til i grundskolen men som sagt er vi i radikale venstre som udgangspunkt

havde besluttet at nu ville man lave en praksisfaglig uddannelsesparathedsvurdering og jeg har sådan gået og tænkt over hvor meget jeg skulle sige om det fordi man kommer hurtigt til at lyde lidt bitter

jeg bare brug for at sige at jeg synes at det har været ærgerligt for vores folkeskoler for vores elever at man ikke gjorde arbejdet grundigt at man ikke satte sig sammen på tværs af folketinget og diskuterede hvordan

nå i mål med det her men i stedet havde brug for en hurtig pressemelding og så besluttede sådan uden videre at nu var der et flertal for det her

været en dårlig proces

på det lovforslag som ligger der i dag og på de høringssvar som ligger til lovforslaget fordi ideen og det er sådan set det jeg hører samtlige partier sige er rigtig god

være flere intelligenser og der kan være flere veje at gå og netop også som fru marlene harpsøe sagde at at synliggøre at det almene gymnasium ikke er den eneste vej og også gøre det tydeligt for eleverne at selv om man måske ikke er den bedste i verden til nogle af de der lidt mere alment gymnasiale fag

har man rigtig meget at gøre alligevel også i uddannelsesektoren

også ærgerlig over den proces der var og derfor er

man ikke har taget sig mere tid og lige ventet en en kende eller hvad man siger med at få lavet det endelige lovforslag herre jakob sølvhøj har jo læst nogle af de ting op som står i høringssvarene reu kritiserer timingen det er et bureaukratisk lovforslag der er

svært at forstå det bidrager ikke med noget nyt er der

nogle er i tvivl om hvem der skal lave vurderingen og vigtigst af alt er

er vi skal måle på hvad er det vi skal måle på når vi skal lave den praksisfaglige vurdering

jo det der er så skørt ved det her lige om lidt skal vi sidde i folkeskoleforligskredsen og diskutere hvordan man kan gøre folkeskolen mere praksisfaglig hvor rigtig mange ting er i spil

opgradere eller opjustere eller hæve prioriteringen af de praktiske fag skal man lave udskolingslinjer der er praktiske det har jeg set ministeren har foreslået nogle vil også

kan styre læreruddannelsen og sikre at der bliver mere fokus på de praktiske fag

når man så har lavet de ting som jeg håber vi bliver enige om

det været oplagt at sige nå men nu har vi så nogle praksisfaglige elementer i folkeskolen vi har styrket praksisfagligheden og sagt

lad os så få lavet den uddannelsesparathedsvurdering bredere for nu har vi noget vi kan måle på nu laver man den omvendte proces hvor man først siger at nu måler vi men vi ved ikke rigtig hvad det er vi skal måle på det synes jeg er ærgerligt

kommer der en proces nu hvor vi skal diskutere de her tiltag i folkeskolen og hvor jeg håber at vi kan nå til enighed der kommer en proces nu hvor man skal diskutere hvad det konkret er der skal stå i bekendtgørelsen og hvordan

der håber jeg på at man kan få gjort lovforslaget skarpere at man kan få sendt nogle

vi er positive over for ideen vi stemmer også for lovforslaget fordi vi grundlæggende synes at det er en god idé men hold op hvor tror jeg at det kunne have været gjort meget smartere og meget mere overskueligt og jeg tror at man

samlet bred opbakning fra hele sektoren hvis man havde taget processen

signalerer vi at de praksisfaglige kompetencer også er kompetencer folkeskolen er ikke kun et skridt

universitetsuddannelse folkeskolen skal være for alle det er vigtigt at elever der er dygtigst til det praksisfaglige ikke går ud af folkeskolen med en følelse af at samfundet ikke kan bruge dem

skal de have fornemmelsen af at vi som samfund værdsætter det de kan

komme i spil ved uddannelsesparathedsvurderingen ikke kun de snævert boglige jeg er sikker på at den praksisfaglige dimension i uddannelsesparathedsvurderingen

i daglig tale blot upven vil være med til at give rigtig mange elever i udskolingen et nyt syn på deres uddannelsesmuligheder

procent af alle skoleelever søger mod gymnasiet efter endt skolegang og man kan jo spørge sig selv om gymnasiet mon er det helt rigtige valg for dem alle sammen

været godt nok klædt på til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse der er en skævvridning og elever med kloge hænder skal i folkeskolen mødes af lige så målrettet undervisning som de mere boglige elever der skal nogle strukturelle ændringer til

vil styrke den praksisfaglige dimension i folkeskolen alle elever i ottende klasse får foretaget en

som vurderer elevernes faglige sociale og personlige forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse den nuværende upv fungerer godt og boglige forudsætninger skal under alle omstændigheder være til stede uanset om den unge vælger en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse mange erhvervsuddannelser stiller med god grund høje krav til boglige evner men elevernes praksisfaglige kompetencer har fyldt for lidt hidtil derfor har regeringen sammen med df indgået en aftale om at udvide upven

dimension så eleverne fremover også vil blive vurderet i deres praksisfaglighed dette lovforslag er

til at skabe en bedre balance mellem de forskellige fagligheder i folkeskolen

også gerne pointere at vi ikke skal se sort hvidt på det praksisfaglighed og boglighed er ikke hinandens modsætninger praksisfaglighed drejer sig ikke kun om at kunne bruge hammer og vinkelsliber praksisfaglighed handler også om

opfindsom og kunne omsætte metoder og teorier til konkrete produkter derudover er der forskellige tværgående emner erhvervspraktik og vejledningaktiviteter hvor elevens praktiske forudsætninger kan observeres en erhvervsuddannelse skal ikke betragtes som noget man vælger fordi man ikke har tilstrækkelige boglige evner til at komme i gymnasiet en erhvervsuddannelse er og bør være et aktivt tilvalg for alle de elever der har både hænderne og hovedet skruet godt på og når eleverne i folkeskolen også bliver vurderet på deres praksisfaglige evner

vil det naturligvis gøre flere mere bevidst om at erhvervsuddannelserne også er en mulighed for de bogligt dygtige det følger af lovforslaget at i helt konkrete tilfælde hvor en elev ikke besidder de nødvendige sociale

en negativ upv vil ungdommens uddannelsesvejledning kunne ændre vurderingen fra ikkeuddannelsesparat til uddannelsesparat hvis eleven har en høj praksisfaglig kunnen det betyder på ingen måde at de personlige eller sociale kompetencer undermineres men vi må se i øjnene at der er elever som af den ene eller anden grund ikke formår at holde gejsten oppe i udskolingen og som derfor kommer for sent eller pjækker fra undervisningen i gamle dage blev sådan en kaldt skoletræt

være ret dygtig til et bestemt håndværk og når han eller hun skifter miljø og for eksempel begynder

fordufter skoletrætheden fordi elevens evner og talent pludselig kommer i spil i et andet miljø det har vi taget højde for i lovforslaget jeg forventer at der er tale om meget få elever

kan det få stor betydning for deres fremtid til slut vil jeg gøre opmærksom på at jeg har indledt drøftelser med folkeskoleforligskredsen om at skabe øget fokus på elevernes praksisfaglighed i udskolingen tak for de drøftelser vi har haft her i salen i dag og

nemt regne ud hvordan bliver vurderet

de personlige og sociale forudsætninger er det som de skriver en tværgående vurdering så det må være en vurdering på tværs af fagene af hvordan de socialt og personligt optræder det kan jeg også godt se kan give mening

foretage en vurdering af elevernes praktiske evner som ministeren siger

del af fagene og det er dem som

at man skal tage en vurdering af og så har vi jo indledt drøftelser i folkeskoleforligskredsen i forhold til

styrke de praksisfaglige elementer

til enighed om for det er klart

i praktiske valgfag har fungeret men

men også det er jo frivilligt så betyder det at vi

i retning af at gøre det obligatorisk at have en praktisk dimension i i udskolingen altså obligatorisk erhvervspraktik obligatoriske praktiske valgfag eller obligatoriske praktiske elementer i de boglige

her fra folketingets talerstol men det vil være interessant at indtænke elementer i udskolingen

i udskolingen og det har jeg i pressen

er interesseret i og det skal vi tage nogle drøftelser om

lo for at finde sammen og få sat skub i voksen og efteruddannelsen

erhvervsrettet voksen og efteruddannelse de sidste år har vi set et kæmpe fald i amu uddannelserne

sket over en halvering

og hvorfor det spørger jeg så vi står over for arbejdsgivere der siger at de mangler kvalificeret arbejdskraft

uden et arbejde fordi de ikke har de kompetencer der skal til for at komme videre på arbejdsmarkedet

så vi ikke behøver at tage så mange østarbejdere her til danmark for at klare efterspørgslen på arbejdskraft men det er ikke kun dem der mangler et arbejde som skal efteruddannes det er også dem

nye måder at producere

i det hele taget kommer den nye teknologi til at gå meget meget stærkere end vi nogen sinde har oplevet derfor er jeg også rigtig glad for

der nu er lavet en aftale der tilfører hele området en bedre økonomi

tilbud på amu og efteruddannelsesområdet

en indgang hvor det bliver nemmere for virksomhederne og for medarbejderne at finde information om

tilmelding og amu godtgørelser og det skal være et brugervenligt system og ikke som i dag

taksterne til skolerne hæves og der er sat flere penge af til et kvalitetsløft i aftalen er der også lagt op til mere fleksible udbud af amu kurser der skal give bedre mulighed for at tilpasse amu kuserne til den enkelte virksomhed

at forsøge med friere brug af gæstelærere på virksomheden

også sat penge af til at give ufaglærte og faglærte mulighed for på eget initiativ at efter og videreuddanne sig i fritiden der er også tilført

læsning skrivning og regning

praktikpladspræmien stiger fra femtentusind

til hundrede procent af højeste dagpengesats

efteruddannelse har stiftet familie og har månedlige udgifter

denne aftale skal sparke gang i efteruddannelsen igen og det er også på tide jeg mener

time at vi kommer i gang og her har arbejdsgiverne en stor rolle at for at få sendt deres medarbejdere på efteruddannelse så de har de medarbejdere der skal til i de nye udfordringer som virksomhederne kommer til at stå i fremover det er også arbejdsgiverne der skal være med til at fortælle hvad det er for nogle uddannelser der skal udvikles til fremtidens arbejdsmarked jeg betragter det her som det første skridt

helt andet voksen og efteruddannelsessystem i fremtiden

kigger på hvor mange penge vi bruger på uddannelse i danmark

syv og halvfems procent af alle de milliarder som bruges på grunduddannelser altså folkeskolen gymnasier

uddannelser så vi bruger kun tre procent på voksen og efteruddannelse og den procent ser jeg komme til at stige fremover hvis vi skal kunne følge

vi kommer også til at se et helt andet uddannelsessystem på voksen og efteruddannelsesområdet når jeg kigger ind i min krystalkugle

slutte med at sige at de penge vi nu tilfører er cirka de penge som den borgerlige regering sparede på området i genopretningspakken to tusind og ti

så regeringen er heldigvis blevet klogere med meget meget stor hjælp fra arbejdsmarkedets parter

fra oktober to tusind og sytten hensigten med trepartsaftalen er

og mere fleksibel voksen efter og

kvalitet og det er lige netop det indtryk som vi i dansk folkeparti sidder tilbage med når vi læser trepartsaftalen med lovforslaget her som jo

er en delvis udmøntning af aftalen foretager vi blandt andet følgende ændringer den vedtagne praktikbonus hæves til femogtyvetusind kroner per praktikårselev

delvis finansiering af godtgørelse med videre

for statens voksenuddannelsesstøtte for kursister på forberedende

ordblindeundervisning for voksne i dansk folkeparti hilser vi det meget velkommen at parterne er nået til enighed

det er meget vigtigt at flere efter

det er vigtigt for dem selv arbejdstagerne men det er også meget vigtigt for virksomhederne og det er vigtigt for danmark derfor skal vores system på dette område også være indrettet på en måde

i dansk folkeparti er vi som sagt meget positive over for den aftale som er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter vi mener

tager en voksen efter eller videreuddannelse og på den

tager udgangspunkt i trepartsaftalen som blev indgået sidst i oktober måned her i to tusind og sytten

sammen med arbejdsmarkedets parter kommet frem til at der er behov for ændringer

er jeg ovenud tilfreds med er en del af aftalen der er nemlig behov for at både virksomheder og medarbejdere oplever et mere relevant og også mere tilgængeligt uddannelsestilbud

og som tager hensyn til også den hverdag man færdes i med det her lovforslag

vi være med til at gøre det mere attraktivt for dem der har behov for både en voksen eller for den sags skyld en efter eller videreuddannelse og det er der brug for vi kommer til nu

i den rigtige retning for hvis vi gerne vil have en arbejdskraft der kan følge med i den hurtige udvikling der også sker på arbejdsmarkedet

brug for et godt og fleksibelt veu system danske virksomheder og medarbejdere skal have fokus på løbende kompetenceudvikling

næsten dag for dag kan se hvor hurtigt det går med udviklingen så derfor glæder det mig også at der med aftalen

sat øget fokus på digitaliseringsmulighederne og for den sags skyld også nye forretningsmodeller i forhold til kommunikation på andre sprog

at jeg tror vi alle sammen må erkende at man er nødt til at være omstillingsparat man er nødt til at følge med den udvikling som sker derude det har vi brug for og det har danmark brug for også for fortsat at være på vækstsporet

også fremadrettet kan sikre vækst og udvikling i hele landet og på baggrund af det

kan jeg sige at venstre stemmer ja

med aftalen sker der en forhøjelse af praktikpladsbonussen til et fast beløb på femogtyvetusind

som vi håber vil være et yderligere incitament

etablering af flere praktikpladser vi synes

tilsvarende det er positivt med en forhøjelse af veu godtgørelsen og svu satserne for kursisterne på

at man forhøjer den fra de nuværende firs til hundrede procent af den maksimale dagpengesats

indvirkning på hele efterspørgslen efter efter og videreuddannelse at man

vil sige at det er rigtig fornuftigt at man i trepartsaftalen er nået frem til at man

af de tilstedeværende

i sin tid hvor man fik en hundrede og fem og tyve procent af godtgørelsen og jeg vil sige at det

men det ændrer jo ikke på at vi vi her går et skridt i i den rigtige retning til gengæld vil jeg også sige at

når der nu er en erkendelse af at der er brug for en højere godtgørelse for

at forhøjelserne er blevet gjort tidsbegrænsede

at vi hvis der ikke lovgives om andet

genopretningspakkens satser i i to tusind og ti jeg håber ikke det kommer dertil der er jo lang tid til udgangen af to tusind og en og tyve og forhåbentlig vil

lægges op til jeg har været meget bekymret over at læse de bemærkninger der er kommet fra lo

til ordblindeundervisning og

men jeg har forstået på de bemærkninger der er i ministeriets høringsnotat at der arbejdes på livet løs for at sikre

den her udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet til

ikke kommer til at ramme de her områder jeg synes det

i forhold til fvu og ordblindeundervisningen at man

den forbedrede godtgørelse kan træde i kraft allerede ved årsskiftet

synes jeg at lovforslaget kunne være gået langt videre jeg er

en udmøntning af trepartsaftalen

den måde skal kritikken nok mere rettes imod at regeringen ikke har prøvet at skabe mere dynamik i i trepartsaftalen

godtgørelsen yderligere

er det jo fornuftigt at vi får det implementeret i lovgivningen og enhedslisten kan støtte

oktober i år det var en rigtig glædelig aftale for for det første er muligheden for livslang læring helt generelt meget vigtigt men for det andet er det jo navnlig meget vigtigt når det gælder om at gøre det muligt at man kan udvikle sig løbende i takt med det arbejdsmarked man er tilknyttet

med lovforslaget bliver det foreslået at forhøje praktikbonussen til et fast beløb

på femogtyvetusind kroner det bliver foreslået at gøre veu bidraget aktivitetsafhængigt det bliver foreslået at hæve veu godtgørelsen

karenskravene bliver lempet og så bliver fifleri med veu godtgørelsen straffet strengere det er jo meget fornuftigt og noget man kunne blive enige om

men når jeg læser lovforslaget

lade være med at tænke på at det ligner en ekstremt indviklet konstruktionstegning til en meget meget kompliceret maskine men jeg er nu tryg alligevel der er utrolig mange gode mennesker der har lagt et stort arbejde ind i at designe det her maskineri og det er et arbejde de skal have tak for for det er et nødvendigt arbejde der er blevet udført jeg er sikker på at

voksen og efteruddannelserne kraftigt

have et system der er til for de borgere

inspirere og hjælpe efter behov

nemt at benytte systemet må ikke være til for sig selv og må heller ikke være så kompliceret at det kræver en særlig uddannelse overhovedet at kunne benytte

på mange måder at det er meget komplekst her tager man ligesom nogle skridt i en rigtig retning vi så gerne

og komme noget af det nødvendige bureaukrati der nu kommer fordi det er så komplekst som

bør man også hjælpe og have tillid til de borgere der skal benytte det og ikke arbejde

som sagt finder vi det rigtig rigtig fornuftigt

har redegjort for hvad det indeholder herunder trepartsaftaler og så videre derfor støtter vi selvfølgelig også

nogle uklarheder omkring finansieringen som som der kommer lidt spørgsmål om i

adgang til uddannelse og efteruddannelse og vi skal gøre alt hvad vi kan fra politisk side for at skabe de rammer som gør at mennesker har mulighed for

at trepartsaftalen som det her lovforslag er en udmøntning af indeholder nogle gode tiltag som trækker i den rigtige retning

men blot fremhæve et par stykker vi synes det er rigtig fint at der nu lægges op til én indgang til efteruddannelsessystemet

tilmelde sig kurser og søge om godtgørelse det må aldrig være sådan at det bliver så bøvlet at få overblik over regler og

tilmelde sig at folk ikke orker det eller har så svært ved det at de helt dropper at søge om efteruddannelse

at vi hæver veu godtgørelsen fra firs til hundrede procent af højeste dagpengesats så det ikke er på grund af økonomi at man ikke efteruddanner sig men som sagt alle skridt i retning af at flere får mulighed for at efteruddanne sig

og for danmark og derfor støtter vi som sagt

grundene til at vi støtter det her lovforslag den første er manglen på praktikpladser

man lægger op til at ville forhøje praktikpladsbonussen og jeg tror at det vil betyde at der kommer flere praktikpladser i fremtiden

at bare det at man laver en trepartsaftale hvor man sammen både arbejdsgivere og arbejdstagere ligesom anerkender at det her

at vi får brug for mere kvalificeret arbejdskraft

opkvalificering så de kan indgå i det nye moderne arbejdsmarked

havde kørt i en bil uden fører og var meget imponeret

og jeg synes egentlig at den historie og det at vores statsminister har kørt en førerløs bil

som måske ikke vil være der i fremtiden eller som vil være fuldstændig forandrede og det kalder på at vi har stærke muligheder for efter og videreuddannelse i fremtiden jeg synes det er rigtig godt med den forhøjede sats for både veu godtgørelsen og

skal være det sidste jeg vil sige for der sagt så meget godt om det her lovforslag og trepartsaftalen hvor vi diskuterede

der mente at det var at vi havde et for højt skattetryk der var nogle der mente at den største udfordring var at virksomhederne ikke havde gode nok

rammevilkår netop på grund af skatten jeg er nu egentlig ret overbevist om at en af de største udfordringer vi står over for

at vi har en masse mennesker som

allerede i dag uden for arbejdsmarkedet og har brug for at komme ind på det for eksempel via opkvalificering

løftet i fremtiden jeg tror på at en investering i efter og videreuddannelse kommer mange gange igen og derfor tror jeg også bare

jeg tror på at vi kommer til at se et uddannelsessystem der bliver mere fleksibelt hvor man kan hoppe mere ind og ud hvor

resten af livet og jeg tror at det vil påvirke både vores ungdomsuddannelser vores videregående uddannelser og også vores efter og videreuddannelsessystem der er mere man kunne gøre end hvad man lige gør i den her trepartsaftale

jeg helt enig i men ikke desto mindre synes jeg det er en fin start

og her spiller voksen og efteruddannelsessystemet ind det er vigtigt at sikre et tidssvarende voksen og efteruddannelsessystem og vi giver voksen og efteruddannelserne et markant løft med lovforslaget her udmønter vi en del af trepartsaftalen og der er flere gode ting i aftalen jeg vil ikke komme ind på det hele men blandt andet

hæver vi praktikbonussen til femogtyvetusind kroner per praktikårselev og sikrer at arbejdsgiverne rent faktisk også får den hvis de lever op til kravene det konservative folkeparti kan støtte

og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober i år trepartsaftalen styrker og moderniserer voksen efter og videreuddannelsesområdet i danmark og det er tiltrængt for vi har brug for et fleksibelt efteruddannelsesmarked i danmark ikke kun for samfundets skyld ikke kun for virksomhedernes skyld men så sandelig også for den enkelte danskers skyld vi skal sørge for at alle danskere bliver i stand til at klare sig godt i en verden der hurtigt ændrer sig både de ufaglærte og dem med en kort eller længere uddannelse

på undervisningsministeriets område af trepartsaftalen fra oktober i år og i

tusind og atten følger yderligere et lovforslag til udmøntning af aftalen lovforslaget består af en række forskellige tiltag som jeg lige kort kan skitsere

den praktikbonus som allerede er vedtaget bonussen vil blive forhøjet til et fast beløb på femogtyvetusind kroner per praktikårselev formålet med det er at give virksomhederne et større incitament til at tage flere elever i praktik

bliver veu bidraget aktivitetsafhængigt det betyder at det fremadrettet ved lov vil skulle tilpasses fra år til år for at udgifter og indtægter balancerer over tid

vil bidraget skulle sættes op og ved et aktivitetsfald vil bidraget skulle sættes

det tredje foreslår vi at hæve veu godtgørelsen og svu til deltagelse i

firs procent til hundrede procent af den maksimale dagpengesats

lemper vi på det såkaldte karenskrav vi giver nemlig mulighed for at fravige kravet om fjorten dages beskæftigelse hos samme arbejdsgiver forud for uddannelsens start dette vil gælde for medarbejdere der sendes hjem på grund af vejrliget og hvor det er reguleret i deres overenskomster og accepteret i a kasselovgivningen dette vil konkret ske i form af udarbejdelse af en positivliste over kurser der er særlig relevante for disse virksomheder og brancher

udvider vi straffebestemmelsen i godtgørelsesloven udvidelsen indebærer at man fremover kan straffes med bøde eller strengere straf hvis man ikke oplyser om at ens forhold har ændret sig i tiden efter at man har søgt om veu godtgørelse

jeg på baggrund af en god og konstruktiv dialog med arbejdsmarkedets parter i forbindelse med høringen over lovforslaget også fremsætte nogle ændringsforslag men det vil jeg vende tilbage til senere jeg vil gerne takke for de drøftelser vi har haft her i salen i dag efter og videreuddannelse er vigtigt for danmark men først og fremmest er det vigtigt for hver enkelt af de danskere der nu får et stærkere og mere fleksibelt tilbud jeg ser frem til eventuelle spørgsmål under udvalgsbehandlingen

som ikke er med det første punkt migration ustabilitet

er det nuværende asylsystem som vi har uholdbart det er uretfærdigt

er inhumant og det er for dyrt

det bliver vi nødt til at arbejde med socialdemokratiet ønsker at vi arbejder os i retning af oprettelse af modtagelsescentre tættere på konfliktzonerne hvor migranternes beskyttelsesbehov kan afklares og så ønsker vi langt mere fokus på årsagerne til irregulær migration det næste punkt

sige det sådan at rusland har genfundet stormagtsambitionen og sætter den igennem i det som rusland opfatter som sin egen interessesfære altså den tænkning som i virkeligheden blev

i forlængelse af anden verdenskrig vi har set det i ukraine vi har set

i østersøområdet med oprustning med aggressivitet med hård retorik og vi har mærket det med vestens indblanding i vores demokratiske valg det har betydning for vores forsvarspolitik det har helt konkret

socialdemokratiet hænger det sådan sammen at nato er hovedhjørnestenen i vores den danske sikkerhedsstruktur og danmark skal efter socialdemokratiets opfattelse sørge for at være en troværdig effektiv og parat partner i nato

vi har med en vis bekymring set på

regeringens uenighed med sig selv

rusland forsvarsministeren på den ene side der er hård og skarp i holdningen til rusland og udenrigsministeren på den anden side som er mere blød og tvivlende mest har vi set

i forbindelse med den i øvrigt relevante kronik som blev skrevet af den danske ambassadør i moskva lige præcis i forhold til rusland

er ensartet og klar eu er det tredje punkt altså man må vel bare konstatere at eu har haft svært ved at levere relevante svar på migrationskrisen og i øvrigt advokeret for en økonomisk politik som har talt til eliten

i tilstrækkelig grad beskyttet dem som havde hjælp behov da finanskrisen skyllede ind over verden hvilket er tror jeg hovedgrundene til at eu er endt i en legitimitetskrise

danske velstand og velfærd jo står på skuldrene af mulighederne for at handle med andre lande og at danske arbejdspladser i tusindvis eksisterer fordi vi er med i eu

fokus på de problemer som optager hvad man normalt kalder almindelige mennesker altså dem som befolker europa og for eksempel bruge ressourcer på bekæmpelse af skattely på et effektivt værn af eus ydre grænser ellers går det

have åbne indre grænser at den frie bevægelighed skal følges op af værn mod social dumping løndumping og unfair konkurrence

eller andet tidspunkt kommer vi jo til at stå i forlængelse af brexit når det falder på plads

vælge forskellige veje i den her sammenhæng man kan vælge at sige at når

skal vi fortsætte med et eu på den måde som vi kender man kan også vælge

give anledning til at overveje hvordan eu skal fungere fremadrettet et af de første spørgsmål der opstod er selvfølgelig

blive ved med at bevare det budget som eu har i øjeblikket og lade

eller skulle man sige at så skærer vi budgettet ned i forhold til den betaling

spørgsmålet vil også aktualisere sig med antallet af europaparlamentsmedlemmer skal man reducere europa parlamentet med det antal medlemmer som briterne har haft eller hvordan skal man håndtere det det er vores opfattelse

altså at vi ikke skal stille os et sted hvor vi siger nu røg briterne ud så bliver vi nødt til at løfte budgettet

som vi også kommer til at få og hvor det er vigtigt synes jeg at vi fra dansk side er rimelig klare

må man konstatere og det sker også i redegørelsen at globaliseringen gennem de sidste tredive år har

global velstandsstigning men man må også bare konstatere at gevinsterne og det fremgår ikke helt så skarpt

er skævt fordelt det gælder navnlig bredt ud over den den vestlige verden selv i danmark er det faktisk sådan at

de rigeste ti procent af befolkningen oplevet en tre gange så stor indkomstfremgang som

i mange lande er perspektivet faktisk det for første gang i to hundrede år at der er en samfundsgruppe nemlig den lavere middelklasse som har udsigt til at deres børn får en levestandard som er ringere end deres egen hvilket giver anledning til betydelig bekymring og hvilket tror jeg er en af grundene til at vi ser den politiske polarisering som vi ser i øjeblikket i den vestlige verden altså

mod de politiske højre og venstrefløje og det er vel fordi globaliseringen har givet markedskræfterne lov til at buldre derudad vi tror jo i socialdemokratiet på markedskræfterne som et effektivt middel blandt andre til at ændre samfundet men som et middel og ikke et mål

også behov for for eksempel handelsaftaler som som skærmer og hegner markedskræfterne ind hvor der for eksempel tages hensyn til forbrugerbeskyttelse til miljø til arbejdstagerrettigheder således som det er tilfældet med usas

og den forestående aftale mellem eu og japan arktis skal jeg

til tiden lade lade ligge jeg synes

regeringen har valgt at skrive om arktis er fornuftigt

det uden for redegørelsen altså i virkeligheden

er vi vel i en situation hvor

danmarks vigtigste allierede

i spidsen for en udvikling af og garanti for det som som vi kalder den frie verden den frie verden som jo oprindelig var en modstilling til

sovjetunionen men som har udviklet normer og værdier om demokrati som styreform om respekt for menneskerettigheder om velstand gennem handel mellem lande

en verden som står på lov og ret og ikke den stærkestes eller den mest brutales ret om internationale aftaler om samarbejder som for eksempel fn wto og nato og så videre det er præcis de normer og værdier som vores vestlige demokratier bredt betragtet

bygger på og som har givet tryghed

det er de værdier og normer som har ført til at en milliard mennesker er løftet ud af fattigdom at stadig flere børn

verden får en uddannelse at der er en følelse af fælles ansvar for vores planet og ikke mindst

en overdrivelse at sige at præcis den verdensorden er under pres nu blandt andet fordi

eksempelvis i forbindelse med klimaaftalen fra paris er set

verdens politimand og omvendt træder kina så frem

som jo i størrelse og omfang tåler sammenligning med den amerikanske marshallhjælp efter anden verdenskrig

men det er bare en stor aktør der træder ind i det rum

potentielt af kæmpestor betydning for hvordan verden kommer til at se ud fremadrettet og det er altså relevant at vi i danmark

at den frie verdens verdensorden ikke bliver efterladt

vi ikke ønsker os den diskussion har vi desværre også til gode

efter redegørelsen men lad det her være mine og socialdemokratiets kommentarer til regeringens

den socialdemokratiske ordfører i øvrigt i forlængelse af redegørelsen reelt ikke nævner organisationer som europarådet ikke nævner organisationer som osce og ikke nævner organisationer som

hvilken plads spiller de tre organisationer

internationale aftaler om samarbejde og så nævnte

fn wto og nato men man kunne lige så godt have

nævner de internationale organisationer er uhyre vigtige for et lille land som danmark og hvorfor er de det det er de fordi vi ellers ender

den situation at det er de store lande som kommer til at sætte deres

er jo at dem vi har overladt til at være de store betalere til europarådet er rusland det er tyrkiet de har nu meddelt at de ikke længere vil betale

det system er

fordi blandt andet danmark har trukket sig mere og mere ud og koncentrerer sig

eu det eneste vi kan bidrage med er hvordan man begrænser menneskerettighederne og får lagt en en grænse

hvad man må beskæftige sig med hvad er socialdemokratiets bud på hvordan europarådet kommer til at spille den rolle

at holde fast i hvordan vi sikrer organisationens fortsatte relevans at tiden ikke risikerer at løbe fra den at der ikke sker en udvikling som er båret ikke af politiske ønsker men af andre ønsker og som dermed skubber organisationen den forkerte vej

stærke engagement også i europarådet på linje med de andre

yderst relevant hvad vi faktisk mener om de her

relevant altså om den her institution der skal sikre menneskerettighederne og retstatsprincipper i europa er relevant så må jeg sige

en kraftig understregning af at der virkelig er behov for at

presset på de her tiltagende autoritære regimer

mig at høre hvad er socialdemokratiets holdning til at man

kunne læse at at den danske

havde været i ungarn

har den tilstrækkelige politiske legitimitet og at en domstol i øvrigt det gælder den her domstol det gælder andre domstole efter vores opfattelse skal holde sig inden for det juridiske mandat den har og

at domstolen kommer til at flytte nogle udviklinger

demokratisk legitimitet og på et eller andet tidspunkt

til at der lægges afstand til domstolen

til at underminere det som den i virkeligheden er der for

sikre menneskerettighedernes overholdelse

eu domstolen så aktivistiske domstole nej tak lad os holde

er det politikerne laver fordi politikerne har

for vores e mail og retten til privatliv

retten til homoægteskaber er for eksempel

nytolkning som en lang række

putin erdogan og orbán ikke er specielt glade for men som jeg

helt konkret godt vil spørge socialdemokratiet

hel konkret ting man kunne gøre ville være at underskrive den her protokol seksten som ville gøre det

ikke protokollen er ikke trådt i kraft blandt andet fordi der er ti medlemslande

har underskrevet den er det noget som socialdemokratiet mener regeringen konkret bør gøre for at sikre en en positiv reform af

skal vi have domstolen til at gøre det altså kom lige ind i kampen ik sådan kan man simpelt ikke udvikle politik ja det kan man muligvis hvis man er enhedslisten og de gamle kammerater i det tidligere sovjetunionen men alle

andre vil da ikke sige at politik skal udvikles af en domstol uden demokratisk legitimitet jeg tør vædde på

som enhedslisten næppe heller

for eksempel forbud mod eksklusivaftaler for

man vel ville sige arh

vi skulle have den domstol til det synes jeg i hvert fald ikke det var udvikling af menneskerettigheder skal ske politisk

i dette ting det er faktisk kun få gange i landets efterkrigshistorie

og udløst parlamentarisk drama det er fodnoteperioden i

undtagelser således er det altså normen at vi hen over midten finder hinanden hvilket jeg også sporer bliver tilfældet i forbindelse med endnu et forsvarsforlig som

hele seks år frem

dansk folkepartis opfattelse at vores forsvar skal være så generelt og smidigt som overhovedet muligt idet det ikke er nogen mennesker forundt ædrueligt at kunne spå om hvilket sikkerhedspolitisk scenarie danmark står ved i år to tusind og tre og tyve vi aner ikke engang hvordan det ser ud om seks måneder det helt afgørende for for df

at vi ikke laver hovsalovgivning på forsvarsområdet på situationen som den er lige nu men at vi gearer forsvaret til at kunne løse de udfordringer som ingen mors sjæl havde havde forestillet sig her ved juletid i to tusind og sytten for os at se er den helt store sikkerhedspolitiske udfordring lige nu to sager den første er den islamiske terror det er ikke en situation som

vi må forudse årtiers kamp mod disse vanvittige den anden store udfordring er migrationen millioner af mennesker fra den tredje verden har her og nu sat kurs mod europa og her nytter det ikke at tro at ulandshjælp vil kunne være den faktor der får millionerne til at blive hjemme så taler vi i hvert fald om et hundrede års eller to hundrede årsprojekt og til den tid vil det være forbi

i dansk folkeparti er vi stort set enige med regeringen når det gælder udenrigs og forsvarspolitikken og de drøftelser som vi løbende har med såvel udenrigsministeren som forsvarsministeren desangående foregår altid i en god fortrolig og tryg atmosfære

de to ministre forvalter deres embeder på det er meget vigtigt for mig overordnet at slå dette fast inden jeg tager fat på de områder hvor der af og til kan være uenighed

vi ser som regeringen med stor alvor på ruslands truende udtalelser den militære opbygning og øvelsesaktiviteter i østersøen det glæder mig at udenrigsministeren i sin redegørelse slår fast at svaret er såvel dialog som en fast hånd vi er enige med ministeren i at rusland ikke udgør nogen militær trussel i forhold til nato lande

men at rusland med sin for tiden meget irriterende og helt unødvendige måde at agere på nok vil kunne skabe usikkerhed for de nærtliggende lande som ikke er begunstiget af et nato medlemskab sammen med eu landene er danmark en del af sanktionspolitikken en fremgangsmåde som dansk folkeparti af princip ikke er tilhænger af cuba blev sanktioneret i næsten tres år og mig bekendt ligger der stadig væk et kommunistisk diktatur der iran

alt det vi vil men det vil formodentlig stadig væk ligge der såvel om halvtreds som om hundrede år

men meget tænkeligt med en eller flere der ligner ham til forveksling så generelt fra vores side om sanktioner nej tak sanktioner er alene et slag i ansigtet på vores eget erhvervsliv og eksport der har i forhold til rusland anslået været et dansk eksporttab på cirka fem milliard

mestendels på fødevareområdet og russerne får altså stadig væk mad

og at vi ikke er der for at forsvare vores fædreland eller for at vinde krigen men er der af alle mulige andre årsager for at skabe fred for menneskerettigheder for demokrati og det lyder smukt men spørgsmålet er om det er en retning vi skal

de ofre som vores unge soldater yder de savn som ægtefæller og børn lider under de enorme økonomiske omkostninger der er forbundet med vores krigsdeltagelse tusindvis af kilometer væk ofte i stammekrige eller religiøse opgør som på ingen måde vedrører os og hvor det kan være vanskeligt for ikke at sige umuligt at vurdere om vi egentlig er på den rigtige side

efter den ellevte september var vi med vi sendte kampfly kampvogne og tusind soldater af sted og med god grund

blive derude i fjorten år og da dagsordenen for vores intervention allerede efter et års tid blev ændret til noget ganske andet var det at det gik galt nu var det ikke et spørgsmål om at al qaeda eller taleban skulle have bank nu drejede det sig om at bruge al vores energi og alle vores kræfter på at indføre demokrati og menneskerettigheder i afghanistan

umulig opgave og hvorfor det jo alene af den grund at et stort flertal af afghanerne foragter demokrati og griner ad ordet menneskerettigheder men hvorfor skulle det tage fra to tusind og et til to tusind og sytten erkende at det var vel ikke nødvendigt nu ender det givetvis i afghanistan som man

kunne forudse allerede i to tusind og et nemlig at taleban stille og roligt igen overtager magten i landet og problemet er at den organisation er så populær som den er i landet derfor vil man få magten igen man står klar til at marchere ind i kontorerne i kabul og problemet for os lige nu og her er

sidste vestlige soldat nu snart forhåbentlig forlader afghanistan og vi nøjes med i ny og næ at sende nogle store bomber af sted mod terroristlejre bør vi spørge

om vi vandt eller vi tabte eller om det endte uafgjort måske er der nogen her i folketinget

men det er et helt reelt spørgsmål i min

at gå i krig med det formål at vinde krigen jeg har svært ved at forestille mig stolte sejrsmarcher ned igennem igennem strøget det må jeg tilstå sådan noget gør vi ikke i vesten for det kunne let gøre vores fjender vrede og vi vil ikke gøre vores fjender vrede vi kan på den anden side heller ikke tilstå at vi tabte nej så hellere gå lidt stille med det hele og få sådan en slags uafgjort citat det gælder ikke om at vinde krigen det gælder om at vinde freden sådan lyder mantraet hele tiden fra de vestlige magter som er kommer til kort i flere krige efterhånden

irak og libyen de glemmer så at fortælle at vi hverken har vundet det ene eller det andet

i øvrigt også er men jeg vil meget gerne at vi vinder de krige vi deltager i jeg vil meget gerne at vores mål med at gå i krig fremover er at besejre fjenden og vinde krigen

i øvrigt lade folkeslagene være i fred til at styre deres land på den måde de finder bedst gerne med sharialov for min skyld jeg er ligeglad dem om det ethvert folk har de tyranner de fortjener

vi ville kunne lide at der kom en militærmagt udefra for at diktere lige så lidt som andre folkeslag vil bryde sig om at vi kommer farende jeg tror vi må tænke sådan igen og jeg siger bevidst igen for sådan var jo danmarks udenrigs og sikkerhedspolitik for ikke så lang tid siden hvor det ikke var en del af vores militære opgave at løse andre

dansk folkeparti meget vigtigt at få taget fat på præcis denne debat denne diskussion

mere kompliceret verden vi er i og

og det modsatte plus at

jeg tror bare ikke at man kan løse den kompleksitet ved så at sige

verden er blevet mere kompliceret men det jeg egentlig vil spørge om her er

sanktionerne mod rusland

jeg synes bare det er svært at forestille sig at når et land bryder al international lov og med væbnet magt

andet end menneskerettigheder internt i ens eget land

så ikke reagere

med på at sanktioner er et tveægget sværd

op på krim jeg tror ikke at der er nogle mennesker til stede i det

igen vil blive en del af ukraine det kommer ikke til at ske om så der falder grøn sne vi ved det og alligevel har vi hægtet sanktioner op på krim det gør det besværligt det burde vi nok ikke have gjort

ikke have sanktioner mod rusland de næste

og tyve år eller halvtreds år men til den tid vil stadig have krim jeg er fuldstændig enig i at der skal reageres men sanktioner er nok ikke den rigtige måde at gøre det på

jo også ruslands aktive aggression i donbass regionen og det østlige ukraine

anden form for militær respons eller noget der kunne bringe situationen helt ud af kontrol jeg har bare svært ved at finde et bedre kan man sige redskab i vores værktøjskasse end lige præcis meget målrettede sanktioner og det er derfor det undrer mig at dansk folkeparti så vedholdende går imod de sanktioner

ret moderat og meget præcis kan man sige reaktion selv om den ikke

det ikke virker og det synes jeg er væsentligt at sige

være parate til når vi indfører sanktioner

let at gøre med et flertal i folketinget

hjælpe erhvervslivet med penge for eksempel de næste en to tre år indtil de finder nye markeder

med glorie om om hovedet og så er det alligevel stakkels fødevareproducent dit eller dat der kommer til at lide under det her så er vi klar til at komme med den store milliardcheck hver gang vi indfører sanktioner jeg tvivler på at vi kan få det igennem i folketinget men kan vi det

og i løbet af noget tid

ændrer mandatet for aktionen sig og så står man reelt

et udtryk for for en vis måske forsinket forståelse for enhedslistens synspunkt i forbindelse med libyen hvor vi jo stod i den situation at vi

sendte soldater af sted med det klare mandat at forsvare civilbefolkningen og inden for mindre end otte og fyrre timer blev det ændret til at handle om regime

trak sin støtte til aktionen så så var det en om end forsinket forståelse for

regimeskifte i afghanistan blev det så ændret fra fra noget andet og i irak også fra noget andet for at få det til at passe bedre sammen

det har herre søren søndergaard måske

at man skal finde en anden forklaring hvis nu den første ikke rigtig duer det gjorde man også i forhold til saddam hussein

hvor man jo fandt ud af at det ikke var sådan med masseødelæggelsesvåben og forbindelser til al qaeda osv og så fandt man på noget andet jeg bryder mig ikke om den form så

hvad man vel må kalde en rimelig isolationistisk

jeg synes jo at der er en række situationer hvor vi er til stede ude i verden hvor vi blander os dels af idealistiske grunde men også fordi der ellers vil være en situation som vil have en afsmittende virkning på os som vil have betydning for os

kan vi ikke håndtere migrationsstrømmene i nærområderne

terrorisme ude i verden

er der en betydelig risiko for at det smitter af på

det vil jeg i virkeligheden bare gerne høre ordførerens kommentarer til

mission og ville indrette verden efter efter

egen religiøse tankegang det er det jeg mener er fortsat nu med en demokratimission som sikkert ender på samme fortvivlende måde som det andet jeg synes det er væsentligt at sige at ethvert folkeslag folkeslag har ret til at tilrettelægge sin egen fremtid og at vi ikke skal

det generer andre for så synes jeg man skal gribe ind men isolationistisk synes jeg ikke man kan tale om

på nato lande er noget der vedrører os nato er en stor organisation

vi påskønner så det er ikke sådan

jeg er fuldstændig ligeglad med alt hvad der foregår rundtom i verden jeg synes bare at

folkeslag være i fred og så i

sørge for at have gode handelsforbindelser og have en diplomatisk forbindelse med

at landene må gøre som de vil medmindre det generer andre og der er jo

det lige præcis potentielt kan genere os

jeg vil gerne starte med at rose ministrene

tager danmark ansvar det er baggrunden for at danmark bidrager med soldater i lande som irak afghanistan og mali imidlertid er det ikke kun nok at stille med soldater det danske diplomati spiller i høj grad en meget væsentlig rolle i forhold til at sikre danske interesser i udlandet og inden for internationale organisationer danmarks ambitionsniveau er højt og derfor følger det helt naturligt at udenrigstjenesten styrkes det er vi ganske simpelt hen nødt til for at have indflydelse og derfor har regeringen styrket dansk diplomati og interessevaretagelse med fem og halvfjerds million kroner stigende til halvfjerds million kroner årligt fra to tusind og atten og frem danmark har historisk været forbundet tæt med usa uanset hvem der har været præsident og det er ingen hemmelighed at

i ørerne på os danskere men det ændrer dog ikke ved at forholdet til usa er yderst vigtigt for danmark at præsidenten hedder trump betyder blot at vi fra dansk og europæisk side skal fortsætte med at kæmpe hårdt for at få usa med om bord når det gælder aftaler

klima sikkerhed og frihandel netop handelen med usa er ganske vigtig for danmark

med ganske betydelige summer rusland står i meget høj grad bag cyberangreb på vigtige samfundsinstitutioner i den vestlige verden danmark har også været ramt herunder også

det betyder at danmark er nødt til at træffe sine forholdsregler sammen med vores allierede det gælder i forhold til selve forsvaret af danmark som skal styrkes men derudover er det også vigtigt at vi har et effektivt værn imod cyberangreb som forstår at imødegå russiske forsøg på at sprede

i europæiske medier det er derfor rettidig omhu at regeringen lægger op til en markant styrkelse af danmarks cyberforsvar

tykt på at sælge en urealistisk drøm om et rigt liv i europa hvorimod sandheden er at det er en farefuld rejse og et liv som illegal der kan blive realiteten migrationsstrømmen mod europa er en kæmpe udfordring som er højt på den politiske dagsorden både i danmark men også i resten af europa danmark har et ansvar for at hjælpe mennesker på flugt fra krig og naturkatastrofer det skal imidlertid ske i nærområderne frem for igennem asylsystemet vi skal med andre ord ikke understøtte menneskesmuglernes forretningsmodel i stedet skal vi hjælpe så mange som overhovedet muligt for de samme penge og det sker altså bedst i nærområderne på den baggrund har regeringen taget initiativ til at udnævne en udsendelsesambassadør og udsende to

samt oprette en enhed for udsendelse i udlændinge og

på udsendelsesområdet det skulle være ordene til den af regeringen udarbejdede redegørelse og igen tak til ministrene for en god

bragt danmark ind i krigen i afghanistan i irak og i libyen resultatet af de mange bomber som danmark har kastet resultatet af de mange soldater og de mange milliarder af skattekroner som danmark har mistet har ærlig talt været øget kaos og ekstremisme isil er vokset frem i det kaos som den amerikanske og danske invasion skabte i irak i afghanistan står taleban

krig stærkere end nogen sinde og i libyen førte natos beslutning om at bryde fn mandatet

skabt en politisk løsning med fokus på at beskytte civilbefolkningen

blev kastet bomber og skabt et

ukontrolleret regimeskifte til kaos og ustabilitet som vi stadig døjer med i dag lige nu hedder den amerikanske præsident som bekendt donald trump hans politik skaber ikke alene had og splittelse

truer også med at kaste verden ud i nye uoverskuelige krige angriber han

vil millioner af mennesker risikere at blive drevet på flugt og mellemøsten kan synke endnu længere ned i et endnu større kaos

vil millioner af mennesker risikere at dø lykkes han

undergrave klimaaftalen fra paris så er spørgsmålet om der

vil være en fremtid for kommende generationer derfor mener vi i enhedslisten at hovedfokus i dansk udenrigspolitik bør være

prøve at løsrive dansk udenrigspolitik fra at være blindt halehæng til usa prøve

frigøre danmark fra trumps

med helt oplagte og nære venner og samarbejde tættere sikkerheds og udenrigspolitisk med vores nordiske naboer eksempelvis om

styrke fn og skabe en stærkere international retsorden

samarbejde med vores nordiske naboer om

arbejde for gensidige aftaler om nedrustning og afspænding i østersøområdet

man må jo spørge sig selv når man læser redegørelsen fra udenrigsministeren hvorfor vi kan have en politik om afspænding over for rusland i arktis men vi ikke kan have det

østersøen det giver jo

øger ærlig talt faren

ser vi at oprustningen på begge sider af den russiske grænse fører til en styrkelse af den russiske præsident putin frem mod det kommende russiske præsidentvalg

situation for rusland og en trist situation for alle der ønsker demokrati og frihed i stedet for at

milliarder på oprustning med øget fare for konflikt til følge bør danmark fokusere på at styrke

i verdens fattigste lande til fordel for de mest fattige

udsatte mennesker og til hjælp i nærområderne så nærområderne der tager sig af langt langt størstedelen af verdens flygtninge i dag ikke bryder sammen

det er positivt at isil

men vinder vi ikke freden i syrien

det blot et spørgsmål om tid før vi ser den næste borgerkrig og bølge af ekstremisme der er behov for et massivt politisk pres på den irakiske regering så den stopper overgreb på den sunnimuslimske og kurdiske befolkning i irak det kan man ikke gøre ved at give militær støtte til den irakiske regering

fanger for øjnene af desværre magtesløse danske soldater lad os trække de danske soldater hjem fra irak og i stedet arbejde for at styrke

og sekterisme lad os arbejde for at lægge pres på det kurdiske styre i nordirak til at udskrive et valg til præsidentposten og parlamentet

overholder deres egen forfatning og regler og så den kurdiske befolkning

får en chance for at gøre op med den korrupte

har prodemokratiske kræfter i sdf alliancen befriet et område på størrelse med belgien med millioner af mennesker

mennesker der har boet i området i lang tid men også flygtninge fra

har set de her billeder af modige mænd og kvinder der har befriet eksempelvis raqqa for nylig de har befriet deres områder fra assadregimet og fra isil men de mangler støtte til at genopbygge raqqa de mangler støtte til at genopbygge andre ødelagte byer efter at de er blevet befriet de mangler mad og medicin så befolkningen ikke tvinges på flugt mod europa og de mangler politisk hjælp politisk hjælp og opbakning så de ikke bliver smadret af assadregimet lige om lidt

ikke bliver løbet over ende af præstestyret i iran eller kørt over af despoten erdogan i tyrkiet de her regimer har alle tre det

man kan se en befolkning af arabere turkmenere kurdere og kristne samle sig i en fælles alliance som det er sket

det truer de her sekteriske regimer fordi det kan man sige lægger en anden model ud for

i mellemøsten men hvis vi mener det seriøst i danmark hvis vi mener det seriøst i folketinget når vi taler om hjælp til nærområderne

her der skal hjælpes så flygtninge ikke tvinges på flugt mod europa

og få lov at udvikle deres områder som de selv har befriet fra et brutalt assadregime som de selv har befriet fra ekstreme kræfter fra

isil danmark bør arbejde aktivt for at støtte prodemokratiske kræfter både i syrien og i irak men også i mellemøsten generelt jeg må sige at jeg er

sådan at man kan eksportere overvågningsudstyr til despotiske regimer

mellemøsten og nordafrika regimer som vi ved aktivt sætter ind over for menneskerettighedsforkæmpere som fængsler dem som undertrykker dem

hvor vi dermed har en situation hvor danmark

magten i stedet for at støtte et civilsamfund

at skabe en progressiv forandring ærlig talt det kommer ikke til at skabe stabilisering tværtimod det vi har behov for fra dansk side

at arbejde for stabilisering arbejde

jeg har været inde på hvad vi kan gøre i syrien

israel og palæstina det helt oplagte er jo at få stabiliseret den konflikt få skabt en anerkendelse fra dansk side af palæstina som stat så man kan have en levedygtig og bæredygtig

stat side om side med israel som danmark jo heldigvis

så der kan skabes en skabes en varig og bæredygtig fred og et frit og et demokratisk

bidrager man til en stabilisering i en region der desværre lige nu

jeg synes det er pinligt hvor lidt plads udenrigsministeren skænker europarådet danmark har lige nu formandskabet og i en tid hvor vi ser at despoter som erdogan putin og orban sidder på magten i europarådets lande så burde danmark arbejde for at styrke menneskerettighederne

har den danske regering

i spidsen søgt opbakning fra blandt andet det autoritære ungarske styre til et angreb på menneskerettighedsdomstolen ærlig talt jeg synes det er under al kritik europarådet er en kæmpe succes for dansk udenrigspolitik menneskerettigheder og retsstatsprincipper hjælper til at forebygge konflikt og kaos

er tvunget til at stå skoleret over for den europæiske menneskerettighedsdomstol

deres manglende overholdelse af grundlæggende demokratiske rettigheder regeringen burde arbejde for at presse slynglerne

og menneskerettighedsinstitutionerne

kræfter og hvad der ikke er vi andre har sådan en nagende tvivl hver hver gang der er nogen der siger at de går ind for demokrati det er ikke altid sikkert at det passer

hed også deutsche demokratische republik i sin tid man kan ikke altid stole på folk når de siger

vil have demokrati hvordan kan det være at enhedslisten kan være så skråsikker på at de der tilfældige

simpelt eller let at opbygge demokratiske strukturer efter

et voldsomt regime

støtte de her kræfter vi har jo et bredt flertal i folketinget

for at give dem luftstøtte med med kampfly det som så er min pointe er

ikke bidrager til at de prodemokratiske kræfter kan få lov at komme med til forhandlingsbordet

at forhandle om fremtidens syrien hvor tyrkiet lige nu holder dem ude

hen ikke fred og stabilitet i området så får vi heller ikke en situation hvor det bliver muligt for flygtningene

vende tilbage og jeg har jo forstået på

man ønsker at flygtninge skal kunne vende tilbage til raqqa så det burde jo være logisk at dansk

det også for at genindføre demokratiet i iran jeg

lidt mere forståelse for

og at det er meget meget

stærkt når enhedslisten fuldstændig mur og nagelfast slår fast lige præcis den her lille gruppering støtter vi den skal have al mulig hjælp

kommunerne her for en måneds tid siden her i januar skal der være lokalvalg

til hele det samlede befriede område jeg tror ikke at tingene er perfekte dernede

er lidt absurd hvis vi står her i folketinget og taler om hjælp i nærområderne eller som herre kristian thulesen dahl

at man skal bidrage til at flygtningene kan vende tilbage til raqqa hvis ikke man tager konkret udgangspunkt i hvad situationen

og så eksempelvis stiller genopbygningsmateriale til rådighed

gør det muligt at lave stabilitets og institutionsopbygning i de her områder

usa som et område der kan bestemme over nogle andre nærtliggende områder

og jeg er kritisk over for at usa en gang imellem blander sig og støtter nogle despoter både historiske og nutidige rundtomkring i verden for at have noget kontrol det ser vi også rusland

jo forfærdeligt at se hvordan rusland ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for sine nabolande men ender i konflikt med stort set samtlige nabolande som de

vi argumenteret for et nej til den her nord stream to rørledning i i østersøen der hvor jeg tror vandene skiller mellem

hen ikke tror på at man bliver mere sikker ved ved

tværtimod risikerer man med øget oprustning i østersøen

også det problem at man fjerner fokus i rusland fra de store sociale problemer og den korruption som putins regime står for i stedet for

styrket position så så der er vi uenige der mener vi faktisk

har kørt landet økonomisk i sænk

ikke mindst når han samtidig kalder sig venstreorienteret da han blev valgt sendte enhedslistens internationale udvalg et

jo enkelte kollegaer til herre

pelle dragsted har jeg hørt tage afstand fra maduro men

afstandtagen fra enhedslisten som parti fra partiets internationale udvalg fra partiets ledelse

vi kan regne med at enhedslisten tager fuldstændig konsekvent og entydig afstand fra den undertrykkelse af befolkningen og undertrykte demokratiske rettigheder der finder sted i venezuela også selv om styret kalder sig

lave overgreb på grundlæggende menneskerettigheder det er enhedslistens klare princip og det er også det princip vi har forfulgt i forhold til vores kritik

dublin og belfast i september

den ære at være delegeret til fns generalforsamling i new york og her i oktober var jeg i følge med blandt andet udenrigsministeren

høflige mennesker det er noget jobbet kræver

når jeg rejser rundt i verden at der står en utrolig stor respekt om det danske diplomati og den danske udenrigspolitik jeg tror det kommer af at vi med alvor og med omhu dyrker de store og centrale organisationer vi er medlem af det vil altså sige eu

kommer af at vi selv om der kan være stridigheder internt i danmark fører

en udviklingspolitik der virkelig står en meget

fn og så deltager vi jo i militære missioner rundtomkring i verden og det gør vi på en

gør et godt arbejde og det bliver bemærket af vores samarbejdspartnere

der er jo blevet sagt af nogle af de tidligere talere

af aktiviteter som som udenrigstjenesten deltager i

lige henlede opmærksomheden på udenrigsministerens kronik

i politiken forleden der kan man jo se

løbende udenrigspolitiske aktiviteter består af rigtig meget mere end der bliver indfanget i de fem fokusområder der bliver nævnt handelsfremstød rundtomkring i verden der bliver nævnt

som jo er en eller anden form for ukendt

der er hele moniteringen af udviklingen inden for

ikke mindst i stillehavsområdet og der er

det fjerne østen og ikke mindst i kina men jeg mener bestemt at de her fem fokusområder som der er blevet taget ud til nærmere drøftelse

og at der er blevet givet en fyldestgørende beskrivelse af regeringens aktiviteter

ikke sådan noget med fejl og mangler og ting der skulle have været meget bedre men jeg vil sige at selv om vi

måske på nogle punkter godt have tænkt mig at redegørelsen var længere end den er det bliver ofte formuleret på den måde at de tektoniske plader i udenrigspolitikken

jo en metafor de tektoniske plader er

de plader som kontinenterne befinder sig på og som ligesom er grundlaget for kontinentaldriften men altså metaforisk betyder det at der er nogle meget store

der ændrer sig i i udenrigspolitikken

at regeringen på et eller andet tidspunkt indbød folketinget til en eller anden form for fremtidsværksted eller sådan noget det

der er nogle politiske tendenser som som rækker langt ud i fremtiden og som jeg tror vi kommer til at beskæftige os meget mere med og dem vil jeg godt

en drøftelse af det

socialister og liberalister er enige om én ting der er forkert

morsomheder identitetspolitik handler jo ikke kun om penge det handler om følelser og det handler om mange andre ting men hvordan forstår vi det er der andre steder i europa man kan forestille sig at identitetspolitikken kan udvikle sig til at blive en kraft man må regne med og hvad gør man ved identitetspolitik

en politisk kraft der ikke er til at komme udenom

har jeg en overskrift som som måske kan lyde lidt mærkelig men jeg har skrevet her

en udfordring af det westfalske system det er altså det her system med nationalstater eller at vi har et politisk rum som er en veldefineret nationalstat det synes jeg har været under pres i år og jeg synes faktisk regeringen har tacklet det rigtig godt ved

på det verbale plan at komme den nederlandske regering til til undsætning og udtrykke sin sympati men tyskland og nederlandene har jo i år oplevet konsekvenserne

at tyrkiets præsident erdogan helt åbenbart mener at han er en slags statsoverhoved for alle personer der er af tyrkisk afstamning og at mange personer af tyrkisk afstamning åbenbart også mener at han på en

i en eller anden forstand er statsoverhoved for dem og det gør jo at de politiske rum som vi er vant til at tænke i

andet omfang får mere porøse grænser jeg vil ikke sige

jeg står ikke her

konklusion men igen efterlyser jeg en slags fremtidsværksted blandt

udenrigspolitikerne der er til stede her hvad giver det for nogle udfordringer i et land hvis der bor et større kontingent mennesker som i en eller anden forstand mener at deres legitime politiske repræsentant er statsoverhoved for et andet land end det land

et politisk spørgsmål af den allerstørste vigtighed som som regeringerne i tyskland og nederlandene jo i høj grad har været nødt til

hvor jeg tror at rettidig omhu på en eller anden måde er på sin plads den sidste ting

jeg vil nævne er altså også en noget bekymrende ting

en ny opdeling eller ny deling af europa hvor alvorligt skal vi tage det jeg synes det er helt tydeligt at at visegradlandene og østrig vitterlig ikke ønsker at følge den politiske linje man kan betegne som

man kan jo tage let på det og sige når man

ser på den modstand der bliver formuleret mod eus centrale politik at østrig

form for mental gendannelse jeg tror ikke man skal strække metaforen for langt men altså

hvordan skal vi forstå den og hvordan skal vi undgå at europa bliver delt igen

der jo alt i alt har været en meget stor fordel det er

nogle overvejelser på lidt længere sigt om dansk udenrigspolitik og hvordan vi forstår vores væren i verden så at sige som som jeg håber at

er i stand til at have nogle rigtig gode diskussioner også

regeringen også vil deltage i den diskussion for på lidt længere sigt tror jeg at det er noget

i høj grad måske ikke min generation af politikere

af politikere vil komme til at skulle arbejde rigtig meget

har interesse i at have stærke multilaterale organisationer der kan træffe beslutninger vi er også glade for at man også arbejder på langsigtede tiltag i forhold til migrationsbekæmpelse med fokus på blandt andet kvinders rettigheder når det er sagt

er redegørelsen desværre i alt for høj grad udtryk for en kortsigtet

tilgang til udenrigspolitik dertil kommer at en masse gode tiltag som eksempelvis den fælles europæiske asylpolitik forbliver ved de tomme ord og uindfriede løfter

forholder regeringen sig foruroligende lidt til den klimakrise og den globale ulighed som i virkeligheden burde være vores hovedbekymring regeringen beskriver helt rigtigt et pres på de europæiske grænser

og migration men den strøm af flygtninge og migranter vi oplever i dag er ikke i nærheden af hvad vi vil opleve hvis vi og resten af verden ikke snart tager skeen i den anden hånd i forhold til klimaet

vil man i to tusind og halvtreds stå med op mod to hundrede millioner klimaflygtninge altså mere end tre gange så mange

i dag når så stort et antal mennesker bevæger sig fra et område til et andet fra et kontinent til et andet står vi med alvorlige problemer derfor er det nødvendigt at vi i mindst lige så høj grad taler om klimakrisen som vi taler om en humanitær krise der er tale om langvarige udfordringer der kræver langsigtede internationale

er det helt afgørende at vi selvfølgelig i samarbejde med udviklingslandene også hjælper dem

tilpasning i forhold til klimaforandringerne altså det man i cop forhandlingerne kalder adaptation vi finder pengene til at understøtte de helt naturlige forandringer som de også skal skabe på grund af

internationale løsninger på klimakrisen må man nødvendigvis også sige parisaftalen vi kan læse at regeringen heldigvis deler bekymringen over at trump trækker usa ud af parisaftalen og vi vil foreslå regeringen at indfri sine ord om at kæmpe hårdt for et internationalt samarbejde der sikrer de bedste fremtidsbetingelser for kommende generationer ved at gå i front som man har valgt at gøre i forhold til kul

med at lede efter olie og gas og lave planer for udfasning af vores egen produktion

at drive en international udvikling på den lidt kortere bane i forhold til den humanitære krise vi står i vil både europa parlamentet

flygtninge og migrantproblemerne i fællesskab kommissionen er kommet med en løsning

er helt afgørende her er at vi ser på at vi ikke kan løse det her som enkeltnation vi er nødt til at gøre det i fællesskab men desværre desværre

mangler vi bare de konkrete løsninger og andet end ord fra blandt andet regeringen og rådet i eu det er ligesom kun de andre institutioner der faktisk er kommet med konkrete ønsker og det synes vi burde være en absolut prioritet for det er kun i fællesskab vi kan løse de udfordringer

en alvorlig politisk krise i eu vi skal jo huske på at fire og firs procent af flygtningene

opholder sig i udviklingslandene

størstedelen der kommer til europa langt langt størstedelen er i de allersvageste udsatte lande og det bliver vi nødt til at forstå fra europæisk side vi bliver også nødt til at forstå når vi laver tredjelandeaftaler

er opmærksom på alle de udfordringer der kan være i det og her tænker jeg på tyrkietaftalen hvor vi har udliciteret en udfordring til tyrkiet som stiller os lidt svagt når vi skal kritisere brud på menneskerettighederne fængsling af parlamentarikere journalister

også stadig stigende undertrykkelse af lgbti området

man jo senest har valgt at aflyse kulturbegivenheder som filmfestivaler

står vi meget svagt fordi

rigtig godt initiativ og det skaber grobund for nye innovative ideer og udvikling i en tid hvor der er så mange forskellige tendenser og så stor grænseoverskridende udvikling og derfor skal vi selvfølgelig også bruge udenrigspolitikken

også kan gå ind og arbejde på tværs i udenrigstjenesten

vigtige vigtige spørgsmål i forhold til det økonomiske diplomati og

udenrigstjenesten må udvikle sig til at være en ren eksporttjeneste et konkret eksempel er at handel og handelspolitik er rigtig godt som værktøj til gavn for menneskeheden og for vores planet men det må ikke blive et mål i sig selv bare at skabe en økonomisk vækst vi bliver nødt til at spørge hvad er det vi gerne vil have ud

problematisk at udviklings og udenrigspolitik i så høj grad som vi gennemgående synes

i den her redegørelse bliver snæver og kommerciel og så bliver

her tilgang med noget for noget hvor bistanden skal være betinget af partnerlandets velvillighed til

mener vi er problematisk det bliver for ensidigt vi bliver nødt til at se bredere på det helt overordnet kunne vi i alternativet godt tænke os at den danske udenrigspolitik i højere grad fokuserede på hvordan vi faktisk gør danmark til det bedste land for verden

det ikke er en ensidig udenrigspolitik hvor vi går ud og opnår noget

vi ser os selv som en del af verden

vi tror på at vi kan være med til at skabe en mere bæredygtig mere fri og mere lige

det kan vi gøre ved at være helt i front på klimaområdet og turde at være ambitiøse og progressive og vi kan også gøre det i forhold til menneskerettighederne og selvfølgelig ved at støtte stærkt op

europarådet hvor vi jo sidder med formandskabet lige nu

også i alle mulige andre internationale sammenhænge gå ind og være aktive og virkelig gøre det her for det fælles bedste og ikke være ensidige i

fremhævet er migrationsområdet hvor jeg i hvert fald gerne vil kvittere for at regeringen tager en eu tilgang og anerkender at uden et meget stærkt samarbejde ikke mindst mellem eu og afrika kan vi simpelt hen ikke få kontrol over den her situation

den baggrund er vi også meget glade for den aftale der blev indgået indgået i går mellem eu og afrika den lover godt og vi vil helt sikkert opfordre regeringen

næsten overalt hvor man kan skrive det gør regeringen meget ud af

skal koble udviklingsbistanden til hjemsendelsesaftaler

at få styr på hjemsendelser

i praksis har vi måske lidt mindre tro på det

så er de fleste af dem jo nogle som ikke modtager bistand fra danmark og så er det svært at koble den og i to

nemlig irak og afghanistan

større bidrag til afghanistan så det er

i praksis vil jeg bare gøre opmærksom på og derfor kan man godt få fornemmelsen af

at gøre den helt store forskel men målet er vi

og sytten kan skrive en hel redegørelse om sikkerhed

blev tre og tyve

drevet på flugt på grund af tørke og andet ekstremt vejr det er tre gange flere flygtninge end der blev drevet på flugt fra konflikter og krig tre gange flere flygtninge klimaet er en sikkerhedstrussel både direkte og indirekte og hvis ikke det er en integreret del af vores sikkerheds og udenrigspolitiske strategi også at gøre noget ved det så synes jeg ikke man har fat om nældens rod og jeg synes at man begår en stor undladelsessynd

så rusland og sikkerhed i vores nærområder vi er enige i regeringens

eller fører til større afskrækkelse af rusland nato bruger i forvejen nitten gange flere midler hvert år på sit forsvar end rusland gør til gengæld tror vi at det giver mening at kombinere en fast hånd med en åben hånd og her kunne vi

lidt fokus på det man kunne kalde folk til folk aktiviteter

vigtigt at opretholde en dialog med det russiske civilsamfund og folk samtidig med at man har en fast hånd over for putin udveksling af studerende demokratiprojekter medieprojekter og den slags ting kunne vi godt ønske os lidt større fokus på både i rusland

så kommer vi til

hvor vi jo deler mange af regeringens overvejelser men der er også nogle spørgsmål der presser sig på regeringen gør jo meget rigtigt opmærksom på at et af de helt store spørgsmål næste år

eus budget efter at england trækker sig ud for mig at se bliver det sådan set lakmusprøven på hvilket nyt europa vi ser for én ting er de endeløse forhandlinger med england selv

de syv og tyve lande der bliver tilbage bliver enige om at prioritere i de næste fire år hvad man vælger at bruge sine penge på der siger meget om hvad det er for en verden eu samlet set

at spørge udenrigsministeren her for der står jo at det bliver en spændende diskussion om hvor regeringen står i den diskussion hvad ønsker regeringen at skrue op for i eus budget

eksempler ønsker man at skrue

for bistanden til nærområderne forsøge at udvikle holdbare løsninger også

til migration i afrika styrke

skrue op for energiunionen for de midler der skal bygge bedre infrastruktur i europa for klimaindsatserne og ønsker man at skrue op for forskning og udvikling som noget der kan styrke europas fremtid

det vil forhåbentlig være ved at skære lidt i den landbrugsstøtte som ofte gør mere skade end gavn eller hvad er det man ønsker at prioritere og ikke prioritere det synes

er en vanvittig vigtig demokratisk diskussion

den vækst er jo fantastisk hvis det lykkes at gøre den bæredygtig den kan faktisk udrydde fattigdommen gøre det muligt at nå fns sytten bæredygtighedsmål og gøre det langt sværere for ekstremisterne at udbrede deres djævelske ideologi og så videre

der er bæredygtig i enhver forstand af ordet omvendt

ikke svært at fremmane de mareridt

sker på en måde så klimaet helt bukker under og dermed også den civilisation som vi kender i dag

i den arktisstrategi der ligger til grund for folketingets arbejde vi er også enige i den del af forsvarsforliget vi

set allerede er kommet langt med nemlig hvad vi skal gøre men det står også klart for mig at vi slet ikke

vores arktisstrategi udvikler sig jo løbende og derfor ser vi stadig et kæmpe potentiale i en lidt mere offensiv tilgang på det arktiske område det handler både om at udnytte den unikke position vi har som det eneste land i verden der både er

og nato på forskningsområdet

at fremme investeringer i grønland og styrke rigsfællesskabet og så

i det afsnit af regeringens redegørelse

arbejder for en og jeg citerer arktisk finansieringsfacilitet

jeg tror at vi har rigtig meget potentiale

finde sammen med grønland og færøerne i en aktiv arktisk profil mens alt det her pågår

går stille og roligt fremad og jeg tror at vi bliver enige om det inden jul det håber jeg meget og der skal ikke være tvivl om når nu

grundpillerne i det radikale venstres

at det vi kommer til at vægte og som jeg tror

ikke bare er krudt og kugler men det er et langt større fokus fokus på de forebyggende og stabiliserende indsatser der forhåbentlig kan gøre de lande der ligger rundt om europa i stand til at tage bedre vare på sig selv jeg er meget

har en egeninteresse i aktivt at forsøge at lave den kapacitetsopbygning af politi og forsvar for eksempel i nordafrika i mellemøsten der gør de lande i stand til i langt højere grad at tage vare på deres egen fremtid det mener jeg at vi i nogle tilfælde har en moralsk forpligtelse til det bliver vi nok aldrig enige om men jeg mener også har en klar

kunne jo måske godt diskutere

vi kan gøre for at sikre at migrationsstrømmene kommer under kontrol sikre at den vækst vi får under alle omstændigheder de næste femten år bliver mere demokratisk funderet og mere bæredygtig

er faldet på plads og som politiken beskriver i dag

er en forfærdelig aftale fordi

beskrev den som en aftale der gav håb til mange afrikanere om til europa

hvad er det der gør at

migration fra afrika ind i europa

alene kan løses igennem den frie bevægelighed i europa fordi det er en udfordring som alle europæiske lande

er jo at det er helt op til de enkelte

at gøre det er hvis man har brug for læger hvis man har brug for alle mulige forskellige former for kvalificeret arbejdskraft at man kan vælge at

som jeg læser aftalen ønsker sig kan man sige en

og mere aftalt måde at håndtere det på end den illegale migration der foregår i dag og som ingen jo og slet ikke i europa har nogen interesse i så for mig at se

forsøg på at skabe kontrol over et område der i dag ikke er kontrol over og hvis vi så får brug for

at få noget kvalificeret arbejdskraft fordi vi simpelt hen

vi kan også lade være derfor forstår jeg egentlig ikke at herre søren espersen er så ked af den aftale

jo ikke noget der tvinger danmark til noget som helst

at gøre noget illegalt til noget legalt

det kan skabe mulighed for at det danske erhvervsliv kan få tiltrængt hjælp at det kan man da allerede i dag hvad er problemet hvis der er en eller anden knalddygtig ingeniør fra kenya som en dansk arbejdsplads har brug for så får han da lov til at komme sådan er det da

men det jeg opponerer

håb til en hel masse om at nu er europa ved at åbne sine grænser og

over for vores europæiske folk

espersen siger at i dag kan man som dansk virksomhed godt få udenlandske medarbejdere men der er nogle rimelig restriktive krav

at gøre sig håb om at kunne og arbejde i en periode i danmark og i hvert fald er det jo noget som dansk erhvervsliv er dybt bekymret over og både dansk industri og dansk erhverv og jeg ved ikke hvad har afholdt den ene konference efter den anden

noget der skal stå i stedet for at få flere danskere i arbejde har stadig væk nogle danskere vi også

i arbejde men der er rigelig brug for begge dele i dag er der

som følge af den her aftale blevet tre tusind otte hundrede mennesker der boede under forfærdelige forhold

og hjem til deres hjemlande væk fra slavelignende forhold overgreb og

så skal komme tre tusind otte hundrede den anden vej som jeg læser det men jeg læser og det tror jeg

mogherini mener at afrikanske lande ønsker et stærkere samarbejde om at hvis der er borgere der ønsker at søge jobs

skal det være lettere og enklere at gå til

forebyggende indsatser og humanitær hjælp

mine spørgsmål lyder hvis man ser på det udspil regeringen

krudt og kugler er der andet i det

radikale en forestilling om at man radikalt kan ændre den balance der er mellem krudt og kugler

og hvis det ikke lykkes vil man så alligevel

garantere at vi får ændret hele pakken det ville heller ikke være helt rimeligt rent demokratisk men jeg har absolut en forventning om at vi får sat et meget stort fingeraftryk forstået på den måde at når vi forlader forhandlingsbordet forhåbentlig

vil der være afsat markant flere midler til forebyggende og stabiliserende indsatser

operationer til freds og stabiliserende indsatser det er

ikke på forhånd har tænkt en stabiliserende indsats ind bagefter

overhovedet bør beskæftige sig med udenrigspolitik og skal

mange penge på det som vi gør og

få indflydelse

det fordi vi er i alliancer vi kan det ikke selv

det er hele grundtanken

også det som gennemsyrer den her redegørelse det er det nordiske samarbejde

det synes jeg er ærgerligt fordi det hører med til den overordnede danske udenrigs og sikkerhedspolitik det er det europæiske gennem eu

gennem nato og det globale

en række organisationer hvor vi sammen med andre lande kan gå ud og få indflydelse på den verden som

det er et rigtigt og godt udgangspunkt

diskussion som af og til kan blive sådan rigelig populistisk faktisk kan få konsekvenser for vores udenrigspolitiske position

at stoppe for kvoteflygtninge til danmark har store konsekvenser for vores

til fn og store konsekvenser

til fn det er en fuldstændig central del

fem og fyrre at fn er meget vigtig også at vi er ansvarlige i

herunder at vi tager kvoteflygtninge

poul hartling der i sin tid gennemførte det vi har lagt stor vægt på det

dagsordener herhjemme

grundlag det har konsekvenser for vores udenrigspolitik

lidt mere i den her

de problemer og de trusler vi står med lige nu tror jeg vi

de fleste af os er meget optaget af hvad der sker på den koreanske

man har to ikke særlig forudsigelige personligheder over for hinanden kim jong un og donald trump det kan så være at man har

to personligheder der ikke er så forudsigelige

nogle ville bruge stærkere udtryk om dem men problemet er her at de har atomvåben

den form for konflikt

er et politisk våben man har men

hvis man har nogle utilregnelige personer der står over for hinanden

tres under cubakrisen vi kan være lykkelige for

tog sig sammen og faktisk forhindrede det for vi var meget tæt på en atomkrig der i den her situation er der to personligheder kim jong un og donald trump som jo ikke har den eftertænksomhed

kan det blive livslivsfarligt

at regeringen burde have gjort lidt mere ud af nedrustning

for eksempel at man forholder sig til den fn traktat om forbud mod atomvåben som danmark ikke ville tilslutte sig

under visse forudsætninger et vist rationale i sig

særlig aktiv fra dansk side så i øjeblikket er der ikke noget som helst der foregår omkring nedrustning på atomområdet obama tog det op da han blev præsident han glemte det ret hurtigt desværre men jeg synes faktisk

trump er valgt som præsident

ikke være det hele men det betyder alligevel meget i øjeblikket også

til mellemøsten hvor der jo er

risiko for en direkte konflikt mellem saudi arabien og iran

kina og japan her for ikke så længe siden på en udmærket tur hvor vi fik det indtryk

en magt man er nødt til at tage langt langt mere ind i tænkningen herre henrik dahl var inde på noget med at pladerne forskyder sig at de tektoniske plader forskyder sig i øjeblikket

geopolitisk er blive langt langt mere centralt hvad gør vi der har vi

bred tilgang til sikkerhedspolitik opfatter jeg som vigtig klimapolitikken som

også de nye konflikter

omkring cyber og så videre

vi gik med i irakkrigen

hvor vi har brugt enorme ressourcer på krig i irak afghanistan libyen syrien syrien

har alle de ressourcer vi

form af menneskeliv været indsatsen værd

den pris værd som det har kostet der tror jeg hvis vi tænker

jo ikke opnået det vi ville

vi måske kan bruge ressourcerne lidt anderledes

har været det på og burde vi måske vores sikkerhedspolitik tænke

handler meget om at man får en mindre

så må sige militaristisk tilgang til det en mindre tro på at militære løsninger

det kan være den mindst ringe derfor er vi heller ikke modstandere af militære løsninger vi støttede faktisk luftoperationen i syrien fordi det var nødvendigt for at slå islamisk stats væk på det tidspunkt

men vi er meget kritiske i forhold til at man sætter landtropper ind for hvis man ikke har et ordentligt fjendebillede

til sidst omkring grønland og arktis danmark er en småstat men hvis vi medtager grønland er vi faktisk et ganske stort stort land og i det omfang vi har

det er for at sige det som det er det er derfor vi bliver taget alvorligt en lang række steder derfor forstår jeg

ikke er lidt mere bevidst om at hvis det skal foregå fornuftigt er vi nødt

have en lidt mere offensiv direkte kontakt

diskuterer meget hos os vores rolle

forsvarspolitik men grundlæggende handler det om at få et samspil

eftertanke også i den danske regering og hos grønlænderne selv i øvrigt

hvis ikke et militært budget har at gøre med krudt og kugler hvad har det så med at gøre vi har andre

elementer vi har en ulandsbistand

militært budget på omkring et par og tyve milliarder

ikke bare det man kan sige at vi yder utrolig meget allerede også i den forbindelse og hvorfor kan det ikke være sådan at et militært budget netop har at gøre

godt materiel og dygtige soldater

det har været prisen værd at bruge så mange militære ressourcer i mellemøsten har det været prisen værd

og er det noget vi bør satse

er en række betragtninger i den her redegørelse om hvordan man kan gøre det anderledes og lidt bedre men men bør vi være

i øjeblikket i mellemøsten

så ikke grundlag for at vi kan gentænke

til mellemøsten så det bliver langt mere en stabiliseringsindsats humanitær

som jo så sikkert ikke bliver til noget når taleban overtager igen

altså jeg synes

når man engagerer sig i et andet land hvad enten det er militært eller

så kommer man til at gøre store fejl

grunden til at vi agerede militært i sin tid i

var en trussel ja også ovenikøbet et angreb på et nato land det er en anden diskussion

det de meget store problemer

en stabiliseringsindsats som udelukkende

et civilt formål bygge skoler og

hvordan skete det bør vi ikke analysere det lidt grundigere

redegørelse baseret på den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

var der et bredt ønske om at man havde en mere fremadrettet strategisk debat om

her debatter skal ikke baseres på mere bagudrettede redegørelser men hellere have et mere fremadrettet fokus det er vigtigt at vi her i folketinget også forholder os til fremtidens tendenser og til udviklingen generelt i verdenssamfundet

jeg gerne takke regeringen for den her redegørelse

med vores bemærkninger forsøge at komme med et indspark til debatten med et mere fremadrettet fokus igennem

har arktis fået større bevågenhed i verdenssamfundet det har arktis også fået af regeringen arktis er blandt topfem i regeringens egen udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi for to tusind og sytten til atten det er godt nok det sidste punkt i strategien men det er trods alt med regeringen har også lavet en arktisanalyse for forsvarets fremadrettede opgaver og regeringen har lavet en strategi for uddannelse og forskning i arktis alt sammen et udtryk for en øget prioritering af arktis udenrigsministeren er i dag sammen med naalakkersuisut i grønland vært for et arrangement om fns verdensmål i netop arktis at efterleve fns verdensmål om mindre ulighed og bæredygtige byer og lokalsamfund er vigtige forudsætninger for vækst i arktis i resten af den her ordførertale

hvad vi fra inuit ataqatigiit også mener er forudsætninger for netop et arktis i vækst opmærksomheden på arktis er gået fra et primært fokus på klimaforandringer og en storslået natur som vi jo også har i grønland

til også at fokusere på den økonomiske udvikling og på folket

i mine øjne i høj grad udgør arktis i arktis er det vigtigt at vi viser vejen i forhold til at kunne balancere mellem bæredygtighed og erhvervsudvikling fokuserer vi udelukkende på fuld beskyttelse af miljøet og naturen spænder vi ben for et arktis i udvikling ofte

her velmenende fortalere for at alt i arktis skal beskyttes ikke er en del af arktis men ofte lever uden for arktis et af de eksempler

er den lidt misforståede beskyttelse af hvaler som man ser fra bruxelles i disse dage inuit ataqatigiit opfordrer derfor regeringen til at støtte grønlands bestræbelser for at kunne foretage

på hvaler og dermed i deres udtalelser til både eu

varetage grønland og hele rigsfællesskabets interesser vi skal bane vejen for økonomisk udvikling og her er det vigtigt at

en styrket dialog og en fælles indsats for at skabe vækst i arktis en styrket indsats i arktisk råd

og med endnu større grad af inddragelse af grønlands erhvervsliv end tilfældet er i dag skal der ske en reel vækst og en økonomisk udvikling i arktis

er det afgørende at vi sikrer flere investeringer udbygningen af lufthavne i grønland skal være med til at sikre flere turister til grønland og med ny infrastruktur kræver det kapitalindsprøjtninger fra inuit ataqatigiits

mener vi at der skal skrues op for det økonomiske diplomati hvilket det er helt oplagt at samarbejde med danmark om sammen kan vi mere proaktivt føre en eksport og investeringsfremmende politik ved brug af både eksisterende fora som eksportrådet

finansieringsfacilitet

der en række forudsætninger som går forud for det en veluddannet befolkning er i høj grad en forudsætning for et grønland i vækst et arktis i vækst og det samme gælder for vores arktiske nabolande

have højnet uddannelsesniveauet i grønland betydeligt samtidig er det vigtigt at vi kan tiltrække

vælger at rejse ud for at læse efter endt uddannelse

er mange unge som rejser mod syd til oslo til toronto eller til københavn for at få sig en uddannelse

er alle der vender tilbage igen derfor er det også vigtigt at vores unge kan se perspektiver i at komme tilbage til arktis

bidrage til den udvikling der skal ske der det skal være attraktivt at arbejde i arktis hvilket vi som politikere også skal være med til at støtte op om regeringens arktiske forskningsstrategi for to tusind og seksten lægger op til en styrket indsats i forhold til arktisk forskning uddannelse og innovation et styrket internationalt samarbejde mellem grønlandske danske og udenlandske forskningsmiljøer vil være til gavn for alle parter og forslaget om en arktisk forskningshub i grønland vil netop styrke det her samarbejde og være med til at forankre forskningen i grønland noget af det som strategien også lægger op til er en analyse

der er blandt grønlandske studerende i danmark og det mener vi også at man bør fokusere noget mere på

hvis jeg så går tilbage til udenrigspolitikken

nævne at vi fra grønlands

ser vi som helt grundlæggende for at sikre et arktis i vækst

inuit ataqatigiit mener vi at det netop i dag er helt oplagt

at man sikrer et mere lokalt forankret

i dag ser vi at der er for få fra grønland ansat i forsvaret og i arktisk kommando

de egenskaber og den lokalviden som kan være med til at styrke forsvarets opgaveløsning i hele landet og det mener vi at vi bør ændre på med det kommende forsvarsforlig i grønland løser forsvaret primært civile opgaver såsom fiskeriinspektion støtte til videnskabelige ekspeditioner

eftersøgnings og redningstjeneste

og forureningsbekæmpelse det er særlig her at det er oplagt at inddrage og uddanne flere grønlændere i forsvaret i grønland

helt konkret foreslår vi at forsvarets dag afholdes i grønland at der etableres en civil forsvarsuddannelse i grønland hvor lokale unge frivilligt kan tage en forsvarsuddannelse ud fra de grønlandske forhold og træne i grønlandske forhold og at der derudover etableres

som på en organiseret og struktureret måde kan forholde sig til det frivillige arbejde

når der opstår ulykker generelt kan man sige at

det her internationale samarbejde som også er enormt vigtigt for grønland er det vigtigt med nogle brugbare kompetencer

man kan leve op til de krav der stilles i beredskabet og i forsvaret afslutningsvis vil jeg gerne takke for debatten og

vil gerne understrege at vores fælles mål må være et bæredygtigt og sikkert arktis som hele tiden er i positiv økonomisk vækst

så også sige kommer til udtryk i regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi som jo netop gælder for to tusind og sytten til atten det antyder

og det kan ikke være anderledes i en verden der bevæger sig så hurtigt som den gør det er svært at lave langsigtede

man kan være sikker på er gældende fem år efter vi så det senest da vi fik den meget omtalte taksøerapport

som kom kom i maj to tusind og seksten tror

brexit og trump som så kom umiddelbart efter så hurtigt går det også selv når nogle af vores allerstørste tænkere på området sætter sig ned og prøver at kigge

krystalkuglen og prøver at se på hvordan man eventuelt kan gentænke vores udenrigs og sikkerhedspolitiske strategier vi har i strategien for to tusind og sytten til atten valgt at sætte særlig fokus på fem hovedemner nemlig for det første migration ustabilitet og terrorisme for det andet sikkerhed i nærområdet

og eus fremtid for det fjerde

en rolle i verdenspolitikken på grund af det arktiske ellers er

set uenig jeg er enig i at vi spiller en stor rolle blandt andet på grund af det arktiske men jeg er ikke enig i at

har været ført igennem mange år og som i øvrigt og det vil

nikke anerkendende til og

for nu at bruge et amerikansk præsidentielt

punches above its

det er jo fuldstændig rigtigt

også det der kommer til udtryk i det som herre henrik dahl

ses og nikkes med stor anerkendelse til den indsats som som vi leverer og de ofre som vi også

i afghanistan det bliver der nikket anerkendende anerkendende til og der bliver også nikket anerkendende til den indsats

dyb forståelse for hvor man kommer fra men samtidig forstå hvor man kommer til og ad den vej skabe resultater som

række felter hvor vi kan man sige

fra fra regeringens side har ændret eller strammet kursen

det seneste år hvor det er mig der har haft æren og fornøjelsen af at

danmarks udenrigsminister i forhold til rusland

at det er den rigtige tilgang det mener vi selvfølgelig også det er

på den ene side har vi sanktionspolitikken

eksempler på at sanktioner højst sandsynligt har haft en virkning

udnytter vi alle de steder vi kan komme af sted med det

har en dialog med russerne det er blandt andet igennem det arktiske samarbejde jeg har selv deltaget

og i fairbanks

og det giver os selvfølgelig nogle muligheder og jeg

at vi sidder alle de her steder som vi gør hvad enten det er det arktiske samarbejde nato det er fn det

vi er alle steder og er vel den eneste nation som er alle steder det er klart

man er med til at sende fremskudte styrker af sted men det er jo med henblik på en deeskalering af konflikten og jeg tror på at det virker det virker i forhold til at man får isoleret

tror det var dansk folkepartis ordfører som brugte

som er en af vores allerstørste udenrigspolitiske udfordringer og som har nogle fangarme ind på en lang række områder helt konkret har

deltaget i en række alliancerejser

er andre steder hvor vi så kan finde nogle at samarbejde med når nu en af vores allierede forsvinder

helt konkrete udfordringer i forhold til et land som irland og nordirland altså grænsedragningen jeg ved at mange fra folketinget har været

som en konsekvens af brexit det nordiske samarbejde

det med eu i hvert fald har vi i min egen familie en klassisk og lang historie

til diskussionen om nordek og ef hvad skulle man vælge hvilken vej det blev så ikke nordek og det var jo især finnerne som som måtte opgive i sidste øjeblik under indflydelse af det sovjetiske

hvad så kan vi bruge det nordiske samarbejde ja det var

det jeg selv pointerede da jeg trådte ind i udenrigsministeriet den første dag måske blandt andet netop af familiær historik af historiske årsager synes jeg

samme kulturelle baggrund og så videre så måske kunne vi bruge det i højere grad og det mener

jeg fuldstændig og aldeles overbevist om og det havde været til fordel for både københavn og i øvrigt også malmø

var endt i irland desværre endte det ikke på den måde

fra dansk side at det skorter på vilje til at gøre noget på det område vi skal have brexit landet på en fornuftig måde og vi skal videre derfra

at blive mere fokuseret på hvordan vi bruger det europæiske arbejde det europæiske arbejde skal fokuseres

giver merværdi for borgerne og ikke bredes ud på

i debatten statsministeren og jeg selv har været ude med en klar anbefaling af at man siger fuldt ud stop i forhold til at fortsætte tanken om en optagelse af tyrkiet i eu og vi kritiserer tyrkiet de steder hvor vi skal gøre det samtidig med at vi også godt ved at vi har et nødvendigt og tæt samarbejde med tyrkiet for eksempel i forhold til at få lukket og fastholde en lukning af vestbalkanruten

rejst af enhedslisten er hele indgangen til det her her præcis som

forsøg på at beskytte og værne menneskerettighederne og at vi

skal det være politikere som skal lægge linjen

det er det det går ud på og det er det som vi forhåbentlig får held til sådan at vi får en folkelig opbakning til

er vigtigt

har været inde på det og det er vi blandt andet for at sikre at flygtningestrømmene stopper heldigvis har vi også set en udvikling med et faldende antal

rute fra ellevetusind til toogtyvetusind tror jeg i

det forløbne år men holdt op imod det store fald der har været på de to andre ruter

det et klart og markant fald som sker i øjeblikket det gør det jo blandt andet også fordi vi fører en udenrigspolitik

for eksempel har set i ghana hvor jeg var nede i forrige uge sammen med dronningen hvor vi går fra

målet er at man selvfølgelig tager det næste spring op og bliver en del af middelklassen og når man bliver en del af middelklassen

vi med til at løse en af de udfordringer som herre søren espersen

vi har også aftalt at fordele noget svartid mellem

samle sig og lave en protokol en konvention

ikke det her med at man er magtesløs som politiker til gengæld

undrer det mig enormt meget at udenrigsministeren i

formand for ministerkomiteen i europarådet her

kommende halve år ligesom har kastet sig ind i den her kamp

den ungarske regering som som ærlig talt har

samtidig har vi så en situation hvor den danske regering både nægter

undertegne men også nægter at ratificere den her protokol seksten

protokol seksten som ville gøre det muligt for højesteret at få en vejledende udtalelse

i eksempelvis udvisningssager om kriminelle udlændinge

der gør at regeringen sidder på hænderne over for en konkret konstruktiv positiv reform

nogle domme som bliver afsagt at det ender med at underminere hele domstolssystemet jeg tror faktisk

i den diskussion det er også min opfattelse at det bliver anerkendt rigtig rigtig mange steder

træde i kraft der er så også den anden protokol femten tror jeg

tage nogle nationale hensyn

domme som bliver afsagt begge dele kigger

og ovenikøbet gør det i samarbejde med nogle lande som virkelig har ondt i menneskerettighederne og som jeg mener man burde presse til at leve op til deres deres forpligtelser samtidig gør man ikke

gøre det samme det er ikke rettidig omhu i min

er en meget stor modstand mod menneskerettighederne hvilket

ikke er noget jeg mærker jeg møder i ikke på gader og stræder

almindelige danskere

det er der i forhold til nogle af de domme som bliver afsagt hvor vi har haft eksempler på folk som vi

eller er det fordi der er kommet en praksis som gør at vi på forhånd

kan komme igennem med den linje som vi egentlig måske gerne vil have det er jo der hvor blandt andet protokol

den endelige afklaring alt det kommer

komme dybere ned i i det arbejde som

måske også lidt ærgerligt at han tager den der sag om lægemiddelagenturet op igen det forstår jeg

tabte danmark til sidst der var jo langt op

at ministeren gik ud med det kraftige angreb på sverige hvordan hjælper det det nordiske samarbejde fremover det synes jeg var dybt dybt mærkværdigt

have at det skulle være i stockholm kunne man så finde

som kom fra dansk side var jo på et tidspunkt det kom der også reaktioner

og nej der skulle ikke flyttes ret mange stemmer før

helt andet udfald så havde vi været i finalen

muligvis men det ved han jo ikke

helt enig i alle de der betragtninger han har om fordelene for danmark og sverige begge

særlig hensigtsmæssigt at svenskerne ikke arbejdede bedre sammen ja ja

vi jo tabt den afstemning hvorfor så køre

fuldstændig unødvendigt og et udtryk for at man måske var en dårlig taber det synes jeg heller ikke er en særlig

skåltaler om det nordiske samarbejde

tage fat i hinanden lige rive hinanden i ørerne når man åbenlyst kan se

ikke koordineret det godt nok og det havde gjort en forskel for

og dermed var vi endt i anden situation så vi var enormt tæt på og det var faktisk bare det nordiske samarbejde som kiksede

at vi ikke kom i mål med det og det er da enormt ærgerligt det havde været en kæmpe gevinst for os alle sammen hvis det var lykkedes

at vi skal styrke det nordiske samarbejde vi skal blive bedre til at koordinere de her ting og ikke bare lade det

ved skåltalerne men det kræver også at vi siger det ret tydeligt når vi synes

konference har så været afholdt og

det var ligesom en del af reglerne for den konference men jeg siger nok ikke for meget hvis jeg citerer mig selv for at sige at jeg

hentede opbakning til en ændring i den retning som regeringen snakkede om men det vil jo formentlig fremgå af det referat som arbejdsgruppen der står bag konferencen udarbejdede det som jeg synes er det interessante er ikke at regeringen vil arbejde med det felt det er

er prioriteringen altså vi står i en situation hvor store lande har massive menneskerettighedsproblemer

udviklingen i tyrkiet med hundredtusindvis af

eller sat under administration

tyrkiet og rusland har besluttet at de ikke længere vil betale

europæiske menneskerettighedssystem med europarådet og konventionen og så videre

ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok fordi man ikke har udnyttet de muligheder

været væk i fire og tyve timer og så bliver man opmærksom på at det faktisk er ni dage man har været væk og sådan er det men men det er jo bare ét led i i det arbejde

som vi nu står i spidsen for for at finde ud af hvordan vi finder den rigtige balance

det ene udelukker det andet altså det at man går ind

ved enhver domstol er der jo et dynamisk udfaldsrum

præcis som den socialdemokratiske ordfører

politikere der lægger rammerne for det her og det skal det være

skal sikre at den domstol er der

menneskerettighederne består

jeg er fuldstændig enig med ordføreren i at der er mange lande hvor

man ser at de her her rettigheder kommer under pres men de er da først for alvor i en helt frygtelig situation hvis selve domstolssystemet bryder sammen så derfor er der god mening i den måde regeringen går til det på det behøver jeg jo ikke at blive enig med enhedslistens ordfører om men det er altså den måde vi

så diskutere men vi kan jo ikke diskutere at europarådet og menneskerettighedskonventionen og domstolen

ekstremt drevet af politik om det så er dommerne er de politisk

gået ind i det valg og ligesom har gjort opmærksom på man skulle vælge en bestemt type dommer

haft mulighed for

har man ikke gjort undtagen i et enkelt tilfælde der er protokol seksten hvor man har nogle muligheder så man har ikke gjort sit hjemmearbejde men det jeg sådan set er interesseret i at høre

til europarådet rusland og tyrkiet

man kan finde en vej frem som gør at vi heller ikke her får undermineret domstolen som jeg

vil være et udkomme hvis man endte i den helt forfærdelige situation at de trak deres bidrag endeligt

håber ikke at vi ender i den situation og det er

hører det på nuværende tidspunkt nogen endelig konklusion på der er en dialog

rigtige sted i forhold til referat af selve mødet

enkelt kapitel i strategien som har været nævnt af flere ordførere nemlig

nemlig at at migrationsstrømmene mod europa er

en af de allerstørste politiske udfordringer som vi står over for

derfor har vi også adresseret det i den udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi hvoraf det klart fremgår at vi ønsker at mindske den irregulære migration

at det er lykkedes at nedbringe antallet af migranter mod europa ligesom antallet af asylansøgere også er blevet begrænset i relation til hele spørgsmålet

et værktøj i den udenrigspolitiske værktøjskasse og med udviklingsbistanden kan vi jo bidrage til at tage fat på de grundlæggende årsager til migration altså at bidrage til at skabe et håb om

til at migrere og ej heller

migrere mod europa så med udviklingsbistanden

kan vi bidrage til at der investeres i jobskabelse og uddannelse og iværksætteri og entreprenørskab og meget andet ligesom vi også med vores udviklingsbistand kan bidrage til at kæmpe for kvinders rettigheder

det kan lyde som noget der måske ikke direkte har noget med med spørgsmålet her at gøre men det har det så alligevel tal viser nemlig at hvis blot

i en række udviklingslande får de samme rettigheder som mænd så vil man kunne øge det globale bnp med helt op til fem og tyve procent og derfor har

jeg fuldstændig enig med herre søren espersen i at udviklingsbistand

kan løse den kæmpe udfordring som vi står over for

set heller ikke det der er sagen men med udviklingsbistanden kan vi være med til at skabe forudsætningen for at der bliver investeret i den private sektor at der bliver øget samhandel mellem europa og afrika eller i det hele taget med afrika så udviklingsbistand er som jeg ser det en væsentlig faktor i netop at imødegå de grundlæggende årsager til migration udenrigsministeren nævnte et helt dugfrisk eksempel på hvordan vi faktisk har arbejdet gennem årene

mangeårige samarbejdsland ghana hvor udenrigsministeren har været på besøg sammen med dronningen med en større dansk erhvervsdelegation det synes jeg er rigtig rigtig glædeligt at vi er nået dertil ser vi på

hjemlige situation

den stramme udlændingepolitik virker

virker på en sådan måde at der er udsigt til at få overført

og med de ekstra midler som der er udsigt til bliver overført til udviklingsbistanden

gøre yderligere

være med til at løfte de store opgaver som libanon som libanon og jordan løfter

kaldes sekundær migrationen altså at man som flygtning flygter fra

vi har lagt op til skal bruges i humanitær bistand i løbet af to tusind og atten det store beløb skal selvfølgelig ses i lyset af den globale situation hvor

vi i øjeblikket er vidner til at ikke mindre end fem og tres millioner mennesker er

på flugt fra deres hjemland til et andet land eller er internt fordrevne vi ved

er man typisk flygtning i sytten år i gennemsnit det vil sige

et par ord om den seneste

hvor jeg selv havde lejlighed til at repræsentere danmark topmødets

overskrift var investering i unge og det lykkedes faktisk at opnå enighed om øgede investeringer i unge for netop at bidrage til at skabe et håb om en fremtid for de millioner af unge som ellers ikke har udsigt

andet end arbejdsløshed

har job og dermed ikke har mulighed for at forsøge sig selv og

familie som vælger at migrere mod europa men med topmødet

blev der opnået enighed om massive investeringer i netop jobskabelse unges uddannelse og iværksætteri og entreprenørskab eu lancerede en ny investeringsplan som kan sammenlignes med vores

på topmødet blev der også taget stilling til hjemtagelse af afviste asylansøgere

mellem eu den afrikanske union og fn om at gribe ind over for de grusomheder som i øjeblikket finder sted

der er blevet nedsat en taskforce

hvordan det kan ske men jeg synes det er godt at den afrikanske union på vegne af de afrikanske lande har udvist ansvar og har sagt ja til at hjemtage de borgere som er strandet i libyen hvor vi jo på det seneste har været vidner til at ikke mindre end syvhundredetusind strandede migranter opholder sig under kummerlige og gruopvækkende vilkår som er fuldstændig uacceptable

på topmødet blev der som sagt enighed mellem den afrikanske union fn og eu og som sagt synes jeg det er godt at den afrikanske union udviser parathed til også at påtage sig sit

med deres ekspertise får mulighed for at arbejde

at give det internationale samfund

sikre at de strandede migranter får mulighed for at vende tilbage til deres hjemlande på en værdig måde det var lige et

nogle nye

ministeren om de nye retningslinjer vil blive indarbejdet i regeringens finanslov for totusinde

og det er fuldstændig korrekt som det bliver nævnt af spørgeren at er sket en præcisering af det vi kalder dac direktivet fordi der har været diskussioner om hvad man kunne dace og hvad man ikke kunne

særlig i forbindelse med med udgifter til asylmodtagelse vi vil fortsætte den praksis som danmark har fulgt hidtil nemlig at dace det der kan

efter de nye retningslinjer det er sådan at der vil være nogle

udgifter som vi i dag har mulighed for at

som ikke fremadrettet kan daces men så vil der være

ikke indarbejdet i finanslovsforslaget

det har der simpelt hen helt fysisk ikke været mulighed for men jeg jeg kan forsikre

vi vil overholde dac direktivet og

fra to tusind og nitten så der er ikke noget krav om

forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femte december to tusind

ordføreren for forespørgerne herre kenneth kristensen berth for en begrundelse

fem visioner for eus fremtidige udvikling visionerne strakte sig fra

reduceret eu opbygget omkring det indre marked til en vision om et eu som en forbundsstat hvor eu varetager en meget stor del af de opgaver der i dag varetages af medlemslandene de fem visioner kom til verden på et bagtæppe af krisestemning i eu i lyset af den britiske folkeafstemning den treogtyvende juni to tusind og seksten hvis resultat jo var at briterne stemte for at forlade eu et forestående præsidentvalg hvor marine le pen stod til måske at kunne blive fransk præsident og et amerikansk præsidentvalg hvis udfald ikke havde været som eu eliten havde ønsket det eu var i krise som flere statsledere og kommissærer udtrykte det men den krisetilstand er jo som bekendt senere blevet ophævet nemlig i

med henblik på at få regeringen til at inddrage folketinget og danskerne i debatten om i hvilken retning eu skal udvikle sig i årene fremover vi ser frem til at høre hvad regeringen og folketingets partier har at sige til den diskussion der med junckers fem visioner nu er åbnet om at

tak for det og

til og derfor er det vigtigt for mig her endnu en gang at redegøre for de vigtigste pejlemærker for den danske politik den danske side der er rigtig mange bud på hvordan eu skal udvikle sig de kommende år og årtier kommissionen kom i foråret med en hvidbog med fem fremtidsscenarier og med en række idépapirer på de store områder jeg er blevet spurgt til regeringens holdning til scenarierne og hvordan befolkningen skal inddrages

det er i virkeligheden ret enkelt scenarierne er et oplæg til diskussion ikke et forslag til vedtagelse og derfor skal vi ikke tage stilling til scenarierne et for et og scenarierne er heller ikke gensidigt udelukkende elementerne fra forskellige scenarier kan kombineres det skriver kommissionen helt tydeligt i hvidbogen fra dansk side har vi hilst hvidbogen velkommen det er nyttigt at eu efter brexit giver sig

tid til grundige drøftelser af fremtiden vi skal ikke bare lade som

ingen der kan have en interesse i hvidbogen har på mange måder tjent sit formål debatten om eus fremtid er godt i gang og derfor vil jeg i besvarelsen lægge vægt på den aktuelle eu debat snarere end den debat der var i marts da hvidbogen udkom udgangspunktet for regeringen er at eu er en central del af løsningen på mange af de udfordringer som danmark og europa står for som statsministeren gjorde det klart ved åbningen af folketinget er eu den helt afgørende platform til at varetage danske interesser i verden men

fokuseret og et mere effektivt eu som vi har i sigte kig på alle

vores udfordringer lige nu vi har været inde på dem lige før i den debat

før denne terrorisme protektionisme et ekspansivt rusland og et usa der trækker sig lidt tilbage for slet ikke at tale om den irregulære migration

så på alle mulighederne det indre marked hvor danske virksomheder kan afsætte

uden handelshindringer til fem hundrede millioner forbrugere det ville være dybt problematisk hvis danmark stod udenfor og

hav af politikområder vil danmark for

kunne gå enegang på den digitale dagsorden ville vi kunne få gode frihandelsaftaler med australien og new zealand på den globale scene ville danmark stå ringe hvis vi stod alene men vi må også erkende selv om vi spiller aktivt med i debatten på alle fronter at

vil være nogle områder hvor vi på grund af forbeholdet ikke kan præge debatten i samme grad

skal vi stadig stå vagt om vores interesser og trække eu i den rigtige retning det er et

er stort på de store spørgsmål og som er lille på de små et eu der fokuserer energien på kerneopgaverne fred frihed

et eu der bruger sin tid på at skabe konkrete resultater til gavn for borgerne og virksomhederne snarere end institutionelle diskussioner der tager tid og kræfter fra det der virkelig betyder noget i hverdagen kun hvis vi holder eu på sporet kan vi fastholde opbakningen til samarbejde i september lancerede kommisionsformand juncker sine visioner for europa i sin årlige tale i europa parlamentet

er en forudsætning for vækst og beskæftigelse i europa og i danmark men reglerne skal være baseret på sund fornuft og rimelighed på en række områder går gældende eu regler for langt velfærdsydelser skal så vidt muligt forblive i danmark og gå til dem der arbejder på at bidrage til danmark i en længere periode hvis eus regler ikke opleves som rimelige vil opbakningen til den fri bevægelighed smuldre og det

vi ikke være godt tjent med frihandel står højt på eus dagsorden kommissionen leverer en overbevisende indsats og fremdrift i de forskellige frihandelsspor som danmark som en åben eksportorienteret økonomi kan være meget tilfreds med mange af verdens store markeder står heldigvis i kø lige nu for at indgå aftaler med eu vi har fået en aftale med

i hus den trådte i kraft i september i år og vi har nået en ambitiøs politisk aftale med japan mercosurlandene mexico australien og new zealand står for tur det er uhyre vigtigt for de eksportafhængige danske virksomheder efter brexit mister vi internt i eu en stærk fortaler for frihandel åbne markeder og liberal handelspolitik under stigende pres fra globaliseringsskeptiske og protektionistiske kræfter er noget af det vi står for danmark skal derfor på dette område arbejde hårdt for at sikre at eu fortsætter i den rigtige retning kort sagt vi har masser af arbejde foran os regeringen er enig med dem der slår en positiv tone an det går bedre økonomisk i hele europa væksten stiger og arbejdsløsheden falder og vi har set et betydeligt fald i den illegale migration vores mange tiltag er begyndt at virke men vi skal hele tiden gøre eu mere fokuseret og effektiv samtidig har vi jo siden brexit set at opbakningen til eu i danmark og mange andre steder

her stråmandsargument nemlig spørgsmålet om

at danmark skal stå alene på en pløjemark og så skue ud over resten af verden og lukke sig inde vi har jo altid agiteret for

at her er der lagt op til at vi befinder os i et vandskel hvor vi skal vælge mellem forskellige veje og der synes jeg det var meget vanskeligt helt præcis at finde ud af hvad det var for en vej regeringen i virkeligheden ville ned ad

forstå at udenrigsministeren har overtaget retorikken fra

liberal alliance kom i regering nemlig det her med at eu skal være stort på det store og småt på det små men så er definitionen hvad er det store og hvad er det små

nærmere ind på det pudsige er at jeg

fandt en gammel artikel frem fra den niogtyvende december to tusind og seksten hvor

udenrigsministeren som på det tidspunkt lige var blevet

er så mange andre der har men vi bliver selvfølgelig glade hvis vi på et tidspunkt ser den nye

sagen er jo den at på seks måneder er en historisk krise blevet aflyst i eu af at vinden er tilbage i eus sejl som juncker udtalte det og at eu har en historisk mulighed for at etablere et større dybere og mere integreret eu samarbejde det synes jeg jo lyder

forrygende forfærdeligt for nu at sige det rent ud og det burde vel heller ikke være noget som

jeg må sige at jeg er overrasket over at

udenrigsministeren er enig i meget af det

på sorbonne han sagde at han ville have at alle eu landene skulle med i euroen han ville indføre en fælles finanspolitik et fælles militær en fælles selskabsskat en fælles finansskat harmoniserede asylprocedurer fælles europæiske identitetspapirer

en situation som den her macron

udenrigsministrene altså var enig i meget af det han talte om

det undrer mig det må jeg sige juncker var jo også begejstret

han skrev på twitter umiddelbart efter den her tale

en meget europæisk tale fra min ven emmanuel macron europa har brug

europa har brug for en anden slags mod jeg synes at europa har brug for en slags mod der handler om at vi også siger fra at vi også vælger fra i forhold til hvad det er eu skal

beskæftige sig med og det pudsige er at det er europæerne

set også enige med mig i andelen af eu borgere der

eu samarbejdet har været støt faldende siden to tusind og fire og i to tusind og seksten nåede andelen der bakker op om eu i de ti største lande for første gang under halvtreds procent ifølge en undersøgelse fra

ikke meget anderledes nu blev den her undersøgelse lavet i starten af sommeren men ikke desto mindre

ritzau voxmeter til at lave en undersøgelse der blev offentliggjort den anden juni to tusind og sytten og der svarede seks og halvtreds

procent af danskerne at de ønskede at eu fik mindre magt mindre

der mente at eu skulle have mere magt end tilfældet er

så var der selvfølgelig nogle der var uafklarede

at sige vi ønsker også at skal have mindre magt

at adressere nogle områder hvor vi siger at her skal indflydelsen tilbage til nationalstaterne og det må jeg sige

er en lillebitte smule skuffet over at vi ikke hører fra regeringen i dag

dansk folkeparti og forslaget

at mere magt flyttes fra eu og tilbage til nationalstaterne hvor den demokratiske legitimitet til at træffe beslutninger først og fremmest findes folketinget pålægger regeringen at arbejde for at der sættes hegnspæle for

folketinget opfordrer regeringen til at benytte lanceringen af

claude junckers fem visioner til at arbejde for en grundlæggende reform af eu i retning af et mere demokratisk slankt gennemsigtigt åbent og økonomisk transparent samarbejde folketinget understreger vigtigheden af at befolkningen inddrages i overvejelser omkring den fremtidige udvikling af eu samarbejdet

tilhængere af eu samarbejdet fordi det er til stor gavn for danmark og danskerne eu sikrer fred stabilitet og fremgang i europa vi skal være opmærksomme på at i fremtiden er europas økonomi og befolkning en større eller mindre del af verden hvor vi er nødsaget til at samarbejde med vores naboer alle europæere og europæiske lande står over for store interne og eksterne udfordringer som vi kun eller bedst kan løse i fællesskab med vores naboer danmark har som et lille land med en åben økonomi en stor fordel af eu medlemskabet femhundrede og otteoghalvfjerdstusind jobs er direkte knyttet til eksport af varer og serviceydelser vi har udvidet vores hjemmemarked fra fem

millioner til fem hundrede millioner som lever efter fælles regler vi producerer varer og tjenesteydelser som vi sælger til resten af eu i det indre marked for seks hundrede og to og tyve milliard om året vi kan bruge eu til internationale handelsaftaler kendsgerningen er at danmark

medlemskab af eu ville være i en situation hvor danskernes levestandard og velfærd ville være ringere

stort indre marked og internationale handelsaftaler

for lige og fair konkurrence for erhvervslivet i europa men det forudsætter at der også skal være lige og fair vilkår for lønmodtagerne i europa så den frie bevægelighed for arbejdskraft ikke fører til social dumping det er socialdemokratiets vision at alle europæere og lande i europa sikres grundlag for udviklingsmæssigt økonomisk og socialt at kunne løfte sig til det niveau som vi kender til i danmark og i norden social velfærd er for socialdemokratiet en universel og grænseoverskridende vision her kan danmark aktivt

bidrage med modeller jeg vil gøre opmærksom på at kommissionen faktisk

men meget tyder på at det vil ramme uk

og befolkningen dér økonomisk hårdt brexit er et skrækeksempel på hvor galt det er når man vælger fra at ville samarbejde med dem som man rent faktisk har størst samkvem med brexit har sat gang i debatten om fremtidens eu hvor vi vil hen med eu hvad vi vil samarbejde om og hvordan vi vil samarbejde det ligger i de fem scenarier i hvidbogen og der vil formentlig blive tale om et miks af hvilken form man kan vælge for socialdemokratiet er det indre marked alene ikke tilstrækkeligt som eu fordi det vil betyde at der ikke vil være hensyn til miljø arbejdsmiljø klima beskæftigelse uddannelse social udvikling og fair vilkår på arbejdsmarkedet et mindre men mere effektivt eu lyder for mange som tillokkende men det udelukker i praksis en række områder som befolkningen og et flertal af de politiske partier lægger vægt på et uændret eu er ikke realistisk og derfor

at vi trods danske forbehold som kunne pege i den retning lander i at man vil se et europa i flere hastigheder hvor dem der vil mere

kan gøre mere men vi får altså et opdelt eu vi får et europa i flere hastigheder

vi synes det er nødvendigt at vi får en ordentlig debat her i huset og en åbenhjertig debat med befolkningen om at danmark i den situation risikerer

lande mere marginalt som medlem af eu vi ser jo bla

ikke bare på grund af vores forbehold men også på grund af at de andre lande vil samarbejde mere tre og tyve lande går med i et fælles styrket samarbejde om forsvaret blandt andet to neutrale lande sverige og finland og nitten eurolande taler om et tættere samarbejde kommissionens forslag til en europæisk søjle kan ende med

vi har vores model vores arbejdsmarkeds og velfærdsmodel men vi skal jo nok overveje lidt hvordan det kunne indrettes på en sådan måde

det ikke skader os fra schengensamarbejdet og eurosamarbejdet ved vi at når

sætter det ofte standarden for resten af

vi vil gerne have rejst den her diskussion fordi vi skal have spurgt os selv om vi egentlig synes det vil være

situation vi er oprigtigt bekymret for at i kraft af at andre lande øger deres samarbejde på en række områder så mindsker vi vores egen deltagelse og indflydelse jeg skal på vegne af socialdemokratiet socialistisk folkeparti venstre

til vedtagelse folketinget finder debatten om fremtidens eu vigtig

uks beslutning om at forlade eu folketinget finder derfor at det er vigtigt og nødvendigt at der både i folketinget og i befolkningen er en debat om eus fremtid eu er en vigtig platform for at varetage danske interesser de valg der træffes i fællesskab i eu om formen for fremtidens eu samarbejde har også konsekvenser for danmark folketinget mener at disse forslag og udfordringer skal mødes offensivt i debatten herom i danmark folketinget finder at der er brug for en bred politisk debat

folketinget finder generelt at debatten om danmarks rolle i fremtidens eu bør tilrettelægges i danmark og at løbende inddragelse af folketinget og offentligheden fortsat bør ske i overensstemmelse med dansk debatkultur og den danske eu beslutningsprocedure og via folketingets

melodi end den som herre claus larsen jensen repræsenterede jeg ved ikke om det har noget at gøre med at herre claus larsen jensen har en fortid i europa parlamentet det skal jeg lade være usagt jeg vil sige til herre claus larsen jensen at den der om fred og stabilitet og sikkerhed

ved herre claus larsen jensen jo godt er en saga blot det holdt måske indtil to tusind og femten så var der en angela merkel der åbnede portene på vid gab for tilstrømning og masseindvandring

vi har en situation hvor vi har krig i europa mellem ukraine og rusland så den der med fred sikkerhed og stabilitet holder ikke længere

jeg ved ikke om herre claus larsen jensen er bevidst upræcis i sin ordførertale så derfor bliver

herre claus larsen jensen gerne danmark tættere

for den socialdemokratiske folketingsgruppe så der er ingen variation i det og at man

erfaring oven på at have været otte år her blandt andet det meste af tiden som formand for folketingets europaudvalg er jo ikke noget der bør tælle negativt tværtimod burde det jo være

at man havde lidt større indsigt i hvordan og hvorledes sammenhængen var mellem det nationale og det rent europæiske kernen af eu altså jeg betragter da os som en del af kernen af eu vi mener også

en en del af kernen jeg har noteret mig at udenrigsministeren

det kommer an på hvad der egentlig er i kernen og det er selvfølgelig rigtigt men det der egentlig er det centrale i det jeg prøver at sige her er at

en stor fordel for danmark at vi er medlem af eu

at være en del af eu vi har også

udvikling der sker som følge af lissabontraktaten gør

ikke bare på vores forbeholdsområder vi kender jo diskussionen på retsområdet om europol

også på nogle af de nye områder og der er mit budskab sådan set at lad os få en åbenhjertig diskussion af

betyder for os negativt og positivt

på god dansk pragmatisk vis finde ud af at placere os på en hensigtsmæssig måde i forhold til den fremtidige udvikling det

af kernen vi diskuterer ikke medlemskabet

vi diskuterer jo retningen for eu og der kunne det være interessant at finde ud af om om socialdemokratiet har

spørgeren refererer til er jo

nogle områder som ikke er i balance i eu sammenhæng det duer jo ikke at der er en økonomisk og social ulighed i europa som er enorm det duer ikke at vi har fri bevægelighed hvis ikke der samtidig er lige og fair vilkår i forhold til til lønmodtagerne det giver også en

konkurrence i forhold til erhvervslivet

der skepsisen og kritikken ligger men det er på basis af at man er med til at udvikle

i eliten og blandt dem der har jetmotor på i retning af europas forenede stater eller at det måske er

det som jeg også gerne vil høre om hvis ellers herre claus larsen jensen kan svare på

om det skal gå ultrahurtigt eller

er et godt instrument til at afstemme

regeringen har været helt ude af trit med hvad

er jo ikke et aktuelt spørgsmål det jeg siger er i realiteten at

et eu i flere hastigheder i og med at der er noget vi ikke deltager i det nye forsvarssamarbejde er der tre og tyve lande der deltager i og resten gør ikke

de nitten eurolande men at flere kan tilvælge tilvælge

lad os nu få en ordentlig diskussion her i huset

mikkel dencker for langt fremme i forhold

næh det her er starten på en diskussion

forenede stater end mange andre medlemmer af socialdemokratiet er men

at spørge ind til er når socialdemokratiet

har diskuteret sig frem til om man skal

forenede stater eller om man skal gøre tingene noget langsommere

folkeafstemninger mere for at afstemme kursen

jeg ved godt at grundloven kræver det i nogle sammenhænge men man

mellem selvstændige nationer hvor vi afgiver kompetence på nogle områder

det tror jeg er ret afgørende og det er en ret afgørende forskel i tilgangen og og hvis man prøver at pådutte

et eller andet nej der er en holdning til at vi skal tænke os rigtig godt om som danskere i forhold til vores eu medlemskab

vi skal deltage i og hvordan og hvorledes vi skal forholde os til at nogle andre lande gerne vil noget mere

i forhold til det der er holdningsforskellen her i huset jo mere mellem os og partier der er tilhængere af eu

ikke er tilhængere af eu

de to hovedting der er lagt vægt på her er at vi her i huset i henhold til de procedurer vi har skal have en en ordentlig drøftelse af det indholdsmæssige

at befolkningen inddrages aktivt i forhold til den diskussion

skal bydes velkommen det må selvfølgelig også komme an på hvad de øvrige partier siger men jeg kan ikke forestille mig at man så ikke synes det var en rigtig god idé det ville da være en ny politik i europa og i danmark og i folketinget

i marts en såkaldt hvidbog om europas fremtid og det gjorde de fordi de gerne

man kunne kalde en refleksionsproces

over vores fremtidige eu samarbejde for man må jo indrømme at det har været et ganske

og hvidbogen skulle så tjene som et redskab til en mere åben diskussion om hvordan vi hver især i de forskellige medlemsstater ser fremtidens eu og den ambition synes jeg egentlig man er lykkedes meget godt med og det vidner den debat vi har i dag jo også

det glæder mig selvfølgelig fordi debatten om eus fremtid

nødvendig vi skal jo løbende tage stilling til i hvilken retning vi ønsker samarbejdet skal gå og ikke bare slå automatpiloten til den nuværende regerings europapolitik kan udtrykkes

i det der står i regeringsgrundlaget nemlig at vi ønsker at arbejde for et stærkt et slankt

er at vores eu medlemskab grundlæggende er positivt for danmark eu bidrager i meget væsentlig grad til vores velstand velfærd og sikkerhed og eu har igennem de sidste mange år vist sig som en garant for fred frihed og frihandel og det mener vi

der er rigtig god grund til at holde fast i vi skal samarbejde vi skal lovgive på alle de områder hvor det giver mening vi skal samtidig have fokus på nærhedsprincippet og hver gang vi møder en udfordring skal vi lige huske at spørge os selv om vi leverer et bedre resultat hvis vi håndterer udfordringen på eu plan eller om det er noget som de enkelte medlemslande selv bør løse et konkret eksempel har været den debat vi har haft om

eu skal udvikle sig til en social union

så vi ønsker altså en fokuseret tilgang til eu vi ønsker at bruge vores eu samarbejde til at levere konkrete og mærkbare løsninger på de grænseoverskridende udfordringer som optager borgerne i eu og som medlemslandene ikke kan løfte alene hver for sig og hvad er det

er vores migrationsudfordringer det er spørgsmålet om den eksterne og den interne sikkerhed og det er spørgsmålet om vækst

er noget i de fleste af dem som kan bruges jeg vil dog gerne

allerede her sige at den model der hedder at vi

have et eu som er lig det indre marked fri bevægelighed for

det er den vej som dansk folkeparti ønsker hvis vi

den model som man kunne beskrive som status quo altså den første model et eu med en uændret kurs så er det jo i virkeligheden også allerede ikke ikke status quo for der ligger jo allerede beslutning om en række reformer af

der være områder hvor vi skal gøre mindre men

der vil også være områder hvor vi måske skal trække os helt tilbage også som følge af at storbritannien jo altså trækker sig ud inklusive den finansiering som storbritannien jo

løfte nogle ting og så fjerne nogle andre områder

vi skal arbejde frem mod et stærkt slankt og effektivt eu der leverer løsninger på de udfordringer vi har og debatten om danmarks rolle i fremtidens europa skal selvfølgelig fastlægges i danmark og det mener jeg

så skal vores statsminister og vores udenrigsminister selvfølgelig fortsætte det fortrinlige arbejde de allerede udfører med at skabe effektive alliancer mellem de andre medlemslande som bidrager til at de synspunkter vi har i danmark vinder genklang i eu

arbejdskraftens fri bevægelighed som i øvrigt heller ikke er indeholdt i det men jeg men jeg vil egentlig prøve

ude med et budskab i information

blive sat uden for indflydelse i det nye europa og at det er socialdemokratiets og dansk folkepartis skyld

han gerne ville have danmark med helt i front som en af de drivende kræfter i eu samarbejdet

venstres synspunkter altså ikke så meget det der med at det er socialdemokratiets og

danmark bør være med i den fælles valuta euro’en og danmark bør deltage fuldt og helt i eu’s fælles forsvarspolitik

danmark bør endvidere deltage fuldt og helt i det retlige samarbejde og i samarbejdet om asyl og indvandringspolitik i det omfang dette er foreneligt med den danske udlændingepolitik det er det vi mener og det er det

at store lande som har et ønske om at gå videre med et samarbejde

det betyder at beslutninger der vedrører danmark og vedrører hele europa

truffet nogle steder hvor danmark ikke har en stemme

jeg synes danmark har noget at bidrage med venstre mener at danmark har noget at bidrage med jeg tror sådan set også den danske befolkning mener at danmark er et ret godt land og

nogle gode ting at bidrage med i forbindelse med europas udvikling så det er da brandærgerligt at stå og se at vi langsomt og uden

den niogtyvende juli to tusind og seksten til politiken

at genfinde andre steder det skal vi tage alvorligt

jeg har lidt svært ved at få de to ting til at passe sammen på den ene side skal vi være en

den skepsis er der og den skal vi tage alvorligt den har vi ikke i tilstrækkelig grad taget alvorligt vi har ikke været været gode nok

på grund af noget vi har gjort hjemme i danmark og når et eller andet skidt er sket har vi haft en tendens til at skyde skylden på eu og mange gange har

været dansk overimplementering af regler der ikke har noget som helst med eu at gøre og så videre det

jeg kan genkende fra sit arbejde i kommunalbestyrelsen der har vi også nogle gange lidt det samme med at skyde skylden

hvilke refleksioner har det givet anledning til hos venstre og hos ordføreren selv

man har taget den beslutning i storbritannien

og i hvert fald må man konkludere at det havde bevæget sig langt ud af trit med storbritanniens

jo den ultimative konsekvens af at eu samarbejdet havde fjernet sig fra

hvilke refleksioner har det givet anledning til hos venstre og hos

eu i bred forstand og ikke kun

storbritanniens vælgeres

måske også i andre eu landes befolkningers øjne har bevæget sig for langt ud ad en tangent

på andre områder har det været det modsatte der har været tilfældet der synes man ikke at eu har gjort nok

man synes eksempelvis ikke at eu har været dygtige nok til at beskytte de ydre grænser

ville mene at dansk folkeparti også synes er ganske godt så det er i virkeligheden en kombination af at nogle steder synes man måske at eu har blandet sig i noget som man ikke kan se hvorfor man ikke bare kan løse i medlemsstaterne

svag og for ineffektiv men jeg kan så berolige med

eu der beskæftiger sig med det som er grænseoverskridende og gør det effektivt det vil jo altså på nogle områder sige mere eu

på det retlige område er det brandærgerligt at vi fik et

vi se endnu en konsekvens af at vi ikke er med i det retlige samarbejde nemlig at vi ikke kan udveksle oplysninger om kriminelle tredjelandsborgere

havde været nogen omtanke i hvert fald ikke

kunne have den forestilling at venstre måske var lidt ude af trit med befolkningen

vejledende folkeafstemninger kunne være et godt middel til at afstemme forventningerne mellem befolkningen og regeringen og

man lovede endda også at anbefale et ja hvis ikke vi kunne få en parallelaftale

ikke nogen parallelaftale og så løb dansk folkeparti fra det løfte der skulle man altså ikke spørge borgerne men nu skal man så åbenbart spørge borgerne om vi overhovedet skal være medlem af

altså det er der jo ganske mange meningsmålingsinstitutter eurobarometer og hvad ved jeg der gør og det man

siden

at danskernes synspunkter befolkningens synspunkter bevæger sig i én retning

mener at eu grundlæggende er positivt altså

enige med venstre og uenige med dansk folkeparti og at færre og færre ønsker en folkeafstemning så der synes jeg

set at vi skal lytte til befolkningen og lade dem holde jul og sommerferie og passe deres arbejde frem for at besvære dem med en folkeafstemning som der ikke

diskussion vi havde under under forrige punkt tror jeg jeg vil tage et lidt mere overordnet udgangspunkt

og det overordnede scenarie er jo at

enorm forandring hvis hvis man tager en overordnet indfaldsvinkel til det

kan man sige at før var opfattelsen jo at eu var på vej

blive en europæisk union

for forbrugerombudsmanden var var man blevet dømt

en lille del af europa men der var et vist rationale i navnet den europæiske union fordi der

flere og flere lande ville komme med

eu blive til det den har kaldt sig hele tiden nemlig en europæisk union det vi kan konstatere nu

altså væk eksisterer ikke mere

for det andet at der stadig væk er en række lande blandt andet

flertal blandt i hvert fald norske politikere for

og så

endelig lande som måske nok vil ind eller hvor

måske nok vil ind

til at komme ind

en situation hvor vi i dag må konstatere at

vil eu kun være en del af europa eu vil ikke være europa

hvad med os der ønsker at binde alle europas lande ind i et samarbejde som ønsker at kriminalitetsbekæmpelse for eksempel ikke skal være specielt forbeholdt eu lande

menneskerettighederne skal være for alle europæiske lande og så fremdeles

jo ikke en diskussion om for eller imod eu den tager jeg gerne

den diskussion jeg rejser her den diskussion jeg rejser er en diskussion om hvordan vi skaber et europæisk samarbejde for alle eller i hvert fald langt de fleste europæiske lande hvor eu så kan indgå som en del

et europa i flere rum

det kan sagtens være forpligtende på de områder hvor man binder sig men det kræver et fleksibelt samarbejde nogle vil være med i euroen andre vil ikke være med i euroen nogle vil

være med i det indre marked andre vil ikke være med i det indre marked nogle vil bestemme

om deres jernbaner skal være nationaliseret eller ikke være nationaliseret

det kan man ordne i eu og så fremdeles

der skal være forskellige rum for at gøre plads til et europæisk samarbejde som omfatter alle det

men ikke nødvendigvis med i det hele

i den forbindelse synes jeg det er på sin plads lige at gøre

en overvejelse om hvor eu er på vej hen

sagt af nogle herinde nemlig vi bliver sat ud på sidelinjen ja vi bliver sat ud på sidelinjen fordi eu centraliseres fordi flere og flere beslutninger træffes i eu fordi man mere og mere ønsker at

om det projekt så jeg tror at vejen er fuldstændig klar det er mod et mere centraliseret eu der bestemmer stadig mere og mere

placere os i det hvor er vores placering

jeg udfordrede den socialdemokratiske ordfører herre claus larsen jensen lidt på det

spørgsmål hvad der egentlig var indholdet i den udtalelse der lå for

skal have en diskussion og vi skal

selvfølgelig skal vi da have en diskussion om hvor vi placerer os i den nyorientering af europa som er under udvikling enhedslistens opfattelse er klart at vi mener at der er nogle fundamentale problemer ved eu

at få flertal for at den danske regering tager ned i eu eller hen eller ud eller op men tager til eu og gennemfører en forhandling med det udgangspunkt at vi i danmark vil have lov til at forbyde social dumping

at nogen kan komme og sige der er nogle rettigheder for kapitalen på det indre marked eller et eller

stoppe social dumping social dumping skal vi kunne forbyde i danmark

hvis vi ønsker at lave bedre miljøstandarder bedre standarder på forskellige områder

så kan vi lave det om vil andre lande ikke være med til det ja så må vi jo diskutere og tage stilling til

og eus manglende vilje til at optage nye medlemslande er illusionen om at den europæiske union skulle komme til at omfatte hele europa definitivt bristet derfor opfordres regeringen til at arbejde for et europæisk samarbejde i flere rum hvor der er plads til alle europas lande herunder eu samtidig opfordrer folketinget regeringen til at indlede forhandlingerne med eu om en ny dansk relation til eu baseret på retten til at stoppe social dumping og muligheden for at gå foran inden for områder som blandt andet fødevaresikkerhed kemikalielovgivning miljø arbejdsmiljø dyrevelfærd på baggrund af resultatet af en sådan forhandling bør der udskrives en folkeafstemning hvor den danske befolkning

at ordføreren lige fortæller hvad det er for lande der ikke kan få lov at komme ind altså betyder det at enhedslisten ikke synes

folk der skal ind så de kan opfylde de standarder

det fællesskab så vil jeg

lande i eøs altså norge

i samarbejdet også schengensamarbejdet

en type samarbejde men har enhedslisten ikke en betænkelighed ved at det betyder at man

lande på samme måde så man kan binde det indre marked med fair konkurrence

hvis vi binder hele det europæiske samarbejde op på at folk skal ind i eu og eu ikke mener at de lande opfylder kravene så står lande i et limbo det har vi jo selv oplevet på en rejse med udvalget da vi var i

da vi var i kosovo

jo meget tydeligt politikerne sad nærmest

jeg har egentlig ikke noget problem med at eu stiller de krav jeg konstaterer bare at er en række lande der ikke kan komme ind på det nuværende grundlag og

hvornår kommer de ind i eu

så det varer meget lang tid før tyrkiet kommer med men betyder det at vi ikke skal have et europæisk samarbejde med tyrkiet betyder det at vi ikke skal forsøge at binde tyrkiet ind i et europæisk samarbejde

til det andet spørgsmål der er forskel på et eu i flere hastigheder og i flere rum

et europæisk samarbejde i flere

lang tid og opfylder så ikke kriterierne

otte ti år at få forberedt deres lovgivning og deres grundlag for i det hele taget

jeg kan jeg kan ikke helt forstå logikken i det der det bliver sådan en kombination af rum med det vilde vesten nogle steder og noget andet rum det bliver jo ikke noget der fungerer

eu eller i europa hvorfor skulle de det

helt afgørende om man er fuldgyldigt medlem af eu for at man kan være med i europols styrende organer og det ene og det andet og det tredje men skal de lande der ikke er med i eu

også bekæmpe kriminalitet hvorfor skal de være med så kan man specifikt sige

kunne samarbejde inden for europol og okay så kan man holde dem ude af den grund men generelt må vi da være åbne over for at alle europæiske lande skal have mulighed for at være med

lov til at være fuldt medlem af en kriminalitetsbekæmpende organisation i europa

på linje med rumænien hvad er årsagen det er derfor vi siger at vi ønsker et samarbejde i flere rum formuleringen et samarbejde i flere hastigheder betyder at man alle sammen går i den samme retning bare i forskelligt tempo

om hvornår vi ender der

her som vi sagtens kan se os selv i fra dansk

vi har nok den grundtanke at så længe danmark er med i eu

er vi meget glade for at nogle af de her lande som herre søren søndergaard nævner tyrkiet albanien

fik nævnt ukraine ikke er med i eu men den dag hvor danmark eventuelt måtte have forladt

det er derfor vi siger lad os skabe et nyt grundlag for en sådan folkeafstemning

nogle af de ting som vi tror rigtig mange danskere har en opfattelse af ville være godt nemlig at der ikke er social dumping og at vi kan gå foran hvis vi

gift i tatovørblæk så så man ikke bliver syg af at blive tatoveret

ikke for eu

at hvis vi kan få lov til det og på en række områder

så er der et nyt grundlag at tage stilling til det grundlag kan så være at eu siger

er andre lande der går med man ændrer eus regler

det indre marked står over alt andet

en ny afklaring og på den baggrund er det jo så ganske rimeligt

ind på juletræet og ikke får lov til at være med i noget som helst og

er flere lande der er med i europarådet end der er

og man kan jo også være med i europol

ikke som som fuldgyldigt medlem selv om man ikke

har officerer siddende i europols hovedkontor i haag

en ekskluderende klub der gør at resten af europas lande ikke kan få lov til at være med i noget som helst

lyst til at være medlem af enhedslisten sådan

sige til befolkningen i norge i skal bare være med her for

nu synes man så i stortinget at er nogle ting

man godt vil melde norge sådan delvis ind i eu det kan man da ikke så det er da et mærkeligt spørgsmål at stille men nu stillede jeg

om herre søren søndergaard vil erkende at det han sagde i sit indledende

ikke være med i et politisamarbejde i europa og bekæmpe kriminalitet i europa på linje med rumænien fordi den norske befolkning er så uartige at de ikke være med i eu

vi skal have et europæisk samarbejde i flere

der skal selvfølgelig være noget med datasikkerhed

som alt skal gå igennem i en situation og det var

det der var pointen i min tale hvor det er fuldstændig klart at eu

forhold for arbejdstagerrummet og så videre

bliver stemt ned af andre lande og så alligevel følger de love og regler der bliver vedtaget det tror vi

er at folk bliver overbevist er det så urealistisk tja hvordan fik vi afskaffet dødsstraffen i europa jeg håber at fru zenia stampe kan huske at vi havde dødsstraf for ikke ret mange år siden i europa der var dødsstraf i rusland og der var dødsstraf i polen og der var dødsstraf

men europarådet lavede en protokol mod dødsstraf

i polen som kæmpede for at få afskaffet dødsstraffen og det var med til at man så fik dødsstraffen afskaffet i forbindelse med at de lande valgte for de to sidstes vedkommende england var allerede medlem at tilslutte sig europarådet jeg tror at vi skal lave holdbare løsninger her

kan lave en grøn omstilling der økonomisk kan svare sig kan man så

rigtig dårlig idé med forurening det synes vi er en rigtig dårlig idé

som siger nej og derfor

er det afgørende jo at mobilisere befolkningerne ideen om at man kan have en god klimapolitik der i modsætning til befolkningerne holder ikke der er kun én vej frem og det overbevise et flertal og

diskuterer vi så på baggrund af kommissionens hvidbog med fremtidsscenarier og en række idépapirer der skal danne udgangspunkt for en diskussion om fremtidens eu

det har været både nødvendigt og meningsfuldt at man efter brexit nu fra eus side sætter sig ned og grundigt drøfter hvordan fremtidens eu skal se ud storbritanniens udmeldelse kan og bør man ikke bare se passivt på fra eus side

og det er en diskussion som vi i liberal alliance ser frem til at følge

er vores klare udgangspunkt at fremtidens eu skal være et eu med fokus på kerneværdierne fred frihed og frihandel eu initiativer der sikrer økonomisk fremdrift som fremmer det åbne og frie marked bør altid stå højt på eus dagsorden vi skal hele tiden sørge for at arbejde for et eu der er mere

og som leverer konkrete resultater til gavn for borgere og virksomheder i medlemslandene og derfor er det også afgørende at eu formår at omsætte de lidt mere abstrakte ideer og ambitioner

eu debat der allerede foregår herhjemme

vi mener at en bred debat om fremtidens eu er enormt vigtig hvilket så også kommissionens hvidbog der kom i foråret bidrager til

ske den her gang og så vil jeg da sige lidt om det

når den tid kommer så tak til liberal

prioritere at være her i folketingssalen og deltage i folkestyrets arbejde

er at nu hørte vi herre jan e jørgensen sige at danmark skal være en drivkraft i eu samarbejdet

sagde herre anders samuelsen til

berlingske i det hele taget skal danmark i endnu højere grad droppe eventuelle ambitioner om at blive en del af eus inderkreds hvis det står til liberal alliance

drivkraft i eu samarbejdet mod mere union eller er det det

anders samuelsen udtrykte den fjerde april to tusind og fjorten om at vi skal

vi er sådan set ret kritiske over for store dele

det er for bureaukratisk og for tungt og indadvendt og den kerne ønsker vi jo i vi ønsker sådan set at alvorligt spørgsmålstegn ved

det er af hensyn til medlemslandene og virksomhederne at eus arbejde skal foregå og det skal være mindre bureaukratisk mere åbent mere frit og mere dynamisk og det håber vi at den her hvidbog kan lægge op til en debat om

noget der bevæger sig i retning af en europæisk union

giver udtryk for her i samme artikel sagde herre anders samuelsen i øvrigt også at herre

samuelsen var parat til at bryde eus regler

hvis de var i vejen det var så konkret om børnechecken det forlanger jeg ikke men jeg må sige at jeg er lidt skuffet over at

som er eu skeptiske

synspunkter end tre partier kan blive enige om og den diskussion skal man jo så have internt i regeringen med respekt

derfor melder man jo ikke entydigt ud at man vil præcis det

uden at man har afstemt med sin regeringspartner om det kan

og derfor tager det nok tid nu er der også

størrelsesforskelle på de tre partier i regeringen så det største vejer måske lidt mere end de to andre

lidt længere tid men jeg mærker faktisk en ret stigende forståelse for ønsket om

mere dynamisk drive på eu og om

og det der ligger i blandt andet hvidbogen er

hvordan vi får et mere smidigt et mere effektivt eu og det gør man ved at få ryddet op i det bureaukrati

er nogle steder ligesom der sådan set også er

tager det fjorten til seksten måneder at få behandlet noget så simpelt som en

ikke har formået at finde svar på i fællesskab det gør vi selvfølgelig også fordi storbritannien har valgt at melde sig ud af

vores fællesskab og det bliver forhandlet lige nu og så er

med de her fem scenarier

ekstremt abstrakt abstrakt og kastet op i luften hvad

her er der ligesom nogle ting at forholde sig til det der egentlig har været allermest interessant ved de fem scenarier er alle de sjette scenarier der er kommet rundtomkring

sjette scenarie som en lang lang række

kan stå og klappe af jeg synes det rigtig smukt scenarie

juncker selv var også ude med et sjette scenarie i sin state

forholde os til de fem scenarier og alle de sjette scenarier der

for eu og jeg tror

holder os meget samlet altså at vi ikke går ind i forskellige rum og

forskellige hastigheder men prøver at arbejde sammen

det fordi der ligger noget i den forpligtelse hvor vi

godt for danmark men faktisk der er godt for eu

for me men faktisk tænker på de fem hundrede og ti millioner borgere

eu og eus institutioner vi så gerne

i de forskellige rum der er inden for de institutioner vi har skabt her er det specielt rådet som som

har nogle store skridt at skulle tage for at vi egentlig kan kigge helt ind og se hvad der foregår der er en masse øvelser man har lavet med trilogforhandlinger

der mener vi at en øget transparens vil være rigtig godt og faktisk tror vi at det arbejde omkring demokratisering og øget transparens er ret afgørende for fremtiden altså for vores forpligtende samarbejde

det vi desværre ser når det bliver uigennemsigtigt og

og det er egentlig det jeg synes har været interessant

mange mange debatter og snakke som

at vi skal turde gå ind i en politisk debat om

nej til eu nej det handler om hvad

der tror jeg bare på det forpligtende i fællesskabet og også lidt inspireret

de her forskellige rum er mine ambitioner altså større end at vi bare skal sidde her og tro at vi kan gøre alt inden for vores vores lille firkant i danmark men at vi faktisk i fællesskab

hvordan kan vi skabe forandringer for fem hundrede og ti millioner borgere i eu og på sigt

tager klimadagsordenen som fru zenia stampe var inde på

for at der sker globale forandringer så det er den fremtid vi ser for eu i forhold til hvordan vi skal tage det videre

række snakke rundt i hele danmark selv skal jeg i parterapi med herre søren søndergaard på et tidspunkt i december

og det glæder jeg mig rigtig meget til

demokratiske og mere sociale

er optaget af lige nu og her er inden for hvilken ramme vi skal være det

herre rasmus nordqvist siger at parlamentet skal have mere indflydelse betyder det så at parlamentet skal træffe flere beslutninger altså skal beslutningerne henlægges til

parlamentet uden om rådet eksempelvis

for det er jo al ære værd

for alle de ting som herre rasmus nordqvist gerne vil men jeg skal bare forstå om det er inden for sådan en føderal

som jeg ikke kan genkende fra den virkelighed vi lever i for vi har nogle udfordringer som er så grænseoverskridende

noget vi bare sidder og snakker om dem i danmark og der er vi glade for den måde man

er for en organisatorisk ramme for eu samarbejdet som

det er så ikke en føderation

eksempel flere flertalsafgørelser

systemet for jeg forstår godt at selve det politiske sigte er nogenlunde det samme som enhedslistens men

at være to meget forskellige måder

mener vi godt at vi også kan overlade

nationalstaternes parlamenter i endnu højere grad

hvor blandt andet cosac deltager og hvor vi skal se på

som jo er udsprunget af de her fem scenarier er at man aktivt går ind og siger hvor er det egentlig

ikke overrasket det var noget med en masse plusord det var noget med inddragelse samtale dialog og det var demokrati

andre rare ting det lyder alt sammen meget rart og hyggeligt men

selv juncker er kommet med et sjette scenarie så nej jeg har ikke behov for at pege på et af de fem scenarier jeg synes det som er kommet fra

en hel række civilsamfundsorganisationer fra hele europa og

centrale afgørelser i bruxelles alternativet mener der skal foretages eller skal indflydelsen og magten placeres i medlemsstaterne

et demokrati som er funderet på medlemsstaternes eget

et lag der handler om unionsborgerne de fem hundrede og ti millioner borgere

er nogle beslutninger vi træffer allerbedst fordi de

og andre gør man det ikke og det er netop det vi står og diskuterer det er det vi diskuterer lige for tiden med en taskforce

sagde der skal udvikles og det skal være godt for

men hvad med alle dem der er uden for de fem hundrede og ti millioner som er en del af europa

nogle ønsker ikke at komme ind i eu andre kan ikke komme ind i eu med de nuværende regler det er jo eus afgørelse hvordan det er men men de kan bare ikke komme ind i eu med de regler

jeg er sikker på at herre rasmus nordqvist ikke vil

europarådet har en meget meget større bredde

nordqvist har noget imod det rum der hedder europarådet men hvad er så problemet ved at have sådan nogle rum hvor alle lande i europa kan deltage

for europarådets

klart at når vi har lavet de konstruktioner vi har i eu med et indre marked hvor vi ikke tjekker ting på samme måde så skal man leve op til nogle standarder der er nogle standarder en række forskellige områder man skal leve op til for at komme ind der skal vi jo hjælpe de lande som eksempelvis nogle af dem på balkan

er også nogle der ikke vil ind fint så skal vi selvfølgelig have et godt samarbejde med dem som vi har med eksempelvis norge island og så videre men men jeg ser ikke eu som som

modsætning til europarådet jeg ser dem som som to vidt forskellige størrelser hvor man diskuterer forskellige ting europarådet

ikke om et indre marked hvor vi har åbnet grænserne hvor man kan flytte rundt forelske sig arbejde og så videre på tværs af grænserne som vi kan og som selvfølgelig også kræver nogle fælles regler det er nogle andre ting der er på spil i europarådet

for nogle rettigheder man man har som menneske hele menneskerettighedsaspektet så det er to meget meget forskellige størrelser og ikke nødvendigvis bare to forskellige rum man går ind i det er to forskellige størrelser og

jeg set fuldstændig enig i at

hvor problemet er at der ikke er nok rettigheder til deres borgere eller der ikke er nok datasikkerhed eller hvad det nu kan være dem skal man da hjælpe så de kan

det hvis befolkningerne ønsker det jeg vil ikke holde nogen uden for eu der ønsker at komme ind i eu

kommer ind i eu de næste tyve år hvorfor er det ikke vigtigt at binde et land som ukraine ind i et europæisk samarbejde ligesom med tyrkiet ligesom med rusland ikke bare på menneskerettighedsområdet

eller når det gælder hvad ved jeg hvorfor ikke

i eu med den måde de opfører sig over for deres borgere eller deres demokrati

eu jo allerede nogle tætte partnerskabsaftaler med en række lande uden for hvor vi netop arbejder sammen hjælper dem og så videre det mener jeg netop også er en af de forpligtelser vi har og det sidste

til europarådet jeg kan altså ikke selv med min bedste vilje og jeg elsker virkelig europarådet se det som et lige så forpligtende samarbejde som det vi ser i eu hvor vi står til ansvar for hinanden på en hel

det altså på en helt andet niveau i europarådet så jeg synes at at sammenligne de to er en meget meget skæv

derhjemme eller nogle der senere vil gå ind og se hvad vi sagde i denne meget vigtige

der sådan lidt forsimplet vil sige at det

om mere eller mindre eu

ved den her korsvej det er jo ikke mindst

afstemningen i storbritannien og

egen afstemning og skepsis som har været voksende flere steder i

en skepsis som bunder i at store dele af befolkningen i flere

blander sig i for meget men også at eu ikke kan finde ud af at løse de store problemer

et spørgsmål om mere eller mindre

blander sig for meget men er for dårlig

juncker har spillet ud med

realistiske at arbejde videre med og andre status

som borgerne rundtom i eu er frustreret

eu tror

vil være svært for de fleste at sluge når man i forvejen sidder med en fornemmelse af at eu måske har bredt sig ud over lidt for meget

et eu i flere hastigheder er nok mere en

eller man kan gå ud så er der nogle der får lov til at

vælge fra jeg tror nu stadig væk det er sådan et nødscenarie men

kan blive det realistiske scenarie hvis man ikke kan blive enige om andet og

den vej eu udvikler sig lige nu så

eu som alle taler om og som jo i

det er jo

udenrigsminister tidligere har det været statsministeren kalder et eu som er stor på de store ting og små på de mindre ting eller

vores egne partier her i folketinget jeg tror

alle måske lige undtagen dem som bare siger mindre

der er fokuspunktet det har vi også hørt fra socialdemokratiet i dag

det er et rigtig vigtigt område ingen tvivl om det så hører vi

eu men også problemet eu er et idealistisk

stå og forhandle om et bestemt politisk område og

og der noget andet vi ikke synes er vigtigt men det kan være at det er helt modsat hvis man står nede i italien

del af det politiske spil

jo en sygdom det bliver en diagnose

eu nu beskæftiger sig med noget som vi synes er så uvæsentligt

have dem til at beskæftige sig med det som vi synes er vigtigt

udvalgt af andre lande og som de synes

fremmede blomster og sige åh sikke en buket det dér skal ud

et kompromis er et kompromis

end at stå udenfor for der var nogle blomster som vi fik lov til at placere i den

bare sige sådan opfølgende

der gerne vil have mere eu på mange områder

et parti der tror på at man løser problemer bedst i fællesskab vi er også et parti der tror på at man løser problemer bedst i en forhandling

også et parti der tror på at man skal regulere på alle mulige forskellige områder om det så er lønmodtagerrettigheder eller klima

er jo at huset består uanset om vi får det hele med eller ej

jeg ved ikke hvad det der ur betyder men det betyder nok at jeg skal til at være færdig det er godt

tale om europa eller eu som fredens projekt nu er det kommet tilbage fordi vi har putin og vi har trump men jeg mener at det er rigtig vigtigt at huske på hvorfor vi har

vi har et eu fordi vi tror på at europa kan blive stærkere hvis vi samarbejder

problemer der aldrig bliver løst hvis vi ikke løser dem i et samarbejde og hvis de bliver løst uden et samarbejde

sker det gennem konflikt

nogle små lande der har sagt

kom de store røster frem om at at man vil have mere eu

set ikke ikke overraskede over men ikke desto mindre synes jeg faktisk

aldrig jeg har sagt før men men jeg skal bare være helt sikker

sig selv en lille smule og derfor vil jeg bare gerne lige have klarhed over det fru zenia stampe sagde til slut at radikale venstre vil have mere eu det har jeg hørt før men

at man egentlig var tilhænger af det scenario der havde mindre men bedre eu

rejser rundt med det her slogan et slankere men stærkere eu

nogle krumme agurker og lakridspiber og hvad det egentlig var om der var noget i det eller om det bare var

mediehistorier er ikke engang rigtig selv blevet klar over

gerne for vores skyld og det er måske fordi vi

godt lide politik på de her mange forskellige områder altså

fru zenia stampe sagde at hvis det stod til radikale venstre og eu så skulle hele spillepladen være fyldt ud det er jo forrygende så så kan man jo ikke melde mere eu positivt ud så den proeuropæiske brandtale kom til sidst i tillægstiden og ved spørgsmålene

er også glad for at der er så stor vilje til

og det fremgår jo også tydeligt nok af debatten der er forskellige steder man lægger vægten og

en del af løsningen det gælder når vi ser på nogle af de store udfordringer som vi står over for det gælder når vi kigger på hvilke muligheder

måde trods alt en enighed om

terrorisme protektionisme et ekspansivt rusland forholdet til usa nogle af de store områder hvor det giver mening at man at man bruger eu der skal vi fokusere der

set fra regeringens synsvinkel være det som også er blevet fremhævet i debatten

et slankere og mere effektivt eu der forsøger danmark at trække i den retning egentlig primært ved at kigge fremad og ikke så meget

der sikkert forskellige bud på det vi

eu med fokus på frihandel og med fokus på den fri bevægelighed

dér hvor man virkelig leverer konkrete løsninger for den enkelte befolkning og for europas befolkning som helhed danske synspunkter

hvis eu kan holde sammen og løse konkrete problemer stiger opbakningen til projektet

af projektet kunne vi jo se i målingerne at

eu skulle beskæftige sig med endnu flere ting og det blev så brugt som en jublende udlægning af at modstanden måske er større end man tror osv nemlig at det var seks og halvtreds procent eller mere som mente at

skulle beskæftige sig med yderligere områder

som eu beskæftiger sig med i dag pointen er egentlig bare

i mål og kan levere konkrete resultater det svarer lidt til at

man på en gang både siger at man vil stoppe med at ryge at man vil spise

man gå videre til til det næste emne så der er fortsat meget at diskutere i forhold til eu det grundlæggende er at eu er der og

giver mening for borgerne og giver nogle konkrete resultater

lovede udenrigsministeren en ny europapolitik

udenrigsministeren siger i dag som ikke kunne have været sagt i oktober måned to tusind og seksten af udenrigsministerens forgænger det kunne

hvis det er sådan at udenrigsministeren lægger op til en ny europapolitik

ikke i dag har konturerne af den sådan helt præsent hvis der skal en ny europapolitik til skal der så ikke også en ny europapolitisk aftale

skal vi ikke have et nyt grundlag at diskutere europapolitik på også set i lyset af at vi nu skal

til at vi er endt i den situation et af dem kan være at liberal

gør også at vi diskuterer eu på en anden måde

retning så den ikke tager så mange lovgivningsinitiativer som den gjorde før men er mere fokuseret på så at implementere de ting som de faktisk tager fat på

og som jeg synes tydeligere og tydeligere også den danske eu politik

sket et skift er at både statsministeren og jeg selv har været ude at sige at i forhold til eu

ser vi ikke at det giver nogen mening at fortsætte med at give tyrkerne et perspektiv om at de

som var en del

politik før liberal alliance kom i

i hvert fald noget som både statsministeren og jeg selv

have magt tilbage og det synes jeg da også skal

udenrigsministeren skal jo tænke på at tilbage i og fjorten var udenrigsministeren

parat til at bryde eu reglerne hvad angår børnecheck

udlændinge uden at have en kinamands chance for at få dem tilbage igen

set i et slankere og mere effektivt eu så det er heller ikke noget som vi nødvendigvis behøver at være uenige

på med at vi taler os længere væk fra hinanden end det er højst nødvendigt og passe

hinanden hvor det ikke er nødvendigt lige nu har vi nogle sager som

der synes jeg eu er med til at levere med blandt andet den aftale som vi laver med tyrkiet det er i forhold

det ser ud som om der kommer lidt bevægelse i det nu efterhånden så der kommer noget mere realisme ind i den diskussion

diskussion at have fat i og så foregår der også nogle diskussioner som danmark har til at rejse blandt andet i forhold til det med velfærdsydelser om skal være en social union

skal være en social union hvor tingene også ser

de begynder at pege i den rigtige retning det kunne jo blandt andet være

er nogle der på et tidspunkt har været ude at sige

kommer de enkelte stater bare til at agere på det det er jo bedre at vi kommer situation hvor vi løser det

være med at have så mange lovgivningstiltag det er jo et udtryk for

radikale venstre som er en af kommissærerne som står bag det retningsskifte så det er vel kun noget som vi kan være enige

fokusere på rammerne i stedet for at gå ned i alle mulige detaljer

måske kan få en mere solidarisk fordeling her taler

jeg savner så stadig væk at høre eksempler på hvad de der små ligegyldige ting

ned var økonomi sikkerhed migration jeg tror

jan e jørgensen der sagde

er også kendetegnet ved at vi har et forbehold hvordan forholder regeringen sig så til et eu der bliver stærkere på

det foreslog jeg allerede dagen efter den sidste folkeafstemning en meget mere snæver folkeafstemning i forhold til politisamarbejdet i europa men det er bare ikke der vi er

være med at knalde hovedet direkte ind i

hver gang vi har det oppe og diskuterer det

nødt til at sige på danmarks vegne at det kan vi selvfølgelig ikke deltage aktivt i fordi vi har

det jo når man har haft folkeafstemninger

regeringen nu er nået frem til en kurs kunne man så tænke sig at lave en

vigtigt at der er samklang imellem det som regeringen mener

har været vældig glad for så

med flere folkeafstemninger om eu også

en linje som regeringen skal stå på mål for

den måde man gør det på og så er der altså folketingsvalg hvert fjerde år hvor man kan vælge at sige at det

helt konkrete områder at vi tager nogle folkeafstemninger og det har vi gjort senest i forhold til retsforbeholdet den

den endte det sted hvor også liberal alliance anbefalede at den skulle ende jeg vil gerne have at vi kommer af med forsvarsforbeholdet som jeg har nævnt som et konkret emne som det kunne være skønt

at man skal eksperimentere med det

henvise til at vi har repræsentativt demokrati og det så er folketinget der tager beslutningerne så det er da lidt skuffende

sagt i regeringen så så kunne det ikke være at man kunne bruge den indflydelse til at påvirke venstre og konservative

at gå i retning af flere folkeafstemninger for det ved jeg

en dårlig idé går hen og forsøger at påvirke v og k til at synes

vi nok er ved at runde debatten af men det er selvfølgelig ikke noget krav

og i virkeligheden vil jeg også sige tak til herre holger k nielsen selv om han ikke

herre holger k nielsen plejer at deltage i de her debatter

sige at jeg synes det er meget besynderligt at det konservative folkeparti

med deres ordfører herre rasmus jarlov

men i folketingssalen mener rasmus jarlov ikke han skal dukke op det synes jeg er utilfredsstillende retfærdigvis skal

har det konservative folkeparti som jo ellers er blevet indsuppleret med x antal medlemmer

ligge jeg håber på et eller andet tidspunkt at man kan få banket herre rasmus jarlov

grotte han er placeret i

den har selvfølgelig ikke været så konkret men det

i forhold til de her scenarier fordi de jo er en lille smule svævende stadig væk men man kunne måske godt have ønsket

lidt flere konkrete udmeldinger

at finde andre end det radikale venstre og alternativet som sådan

på møderne i europaudvalget og uden for dette hus

og der synes jeg stadig væk vi savner meget der

kommer tættere på det er jo som regel sådan at i takt med at

mere skeptiske bliver japartierne og så vender man ellers kajakken når

parlamentet er overstået

under alle omstændigheder interessant at følge det arbejde der nu skal foregå

i relation til spørgsmålet om i hvilken retning vi skal jeg er bekymret skal jeg gerne sige og jeg mener altså at

vind i sejlene på baggrund af at en fransk præsident var blevet valgt

kan man jo efterhånden være lidt i tvivl om om det gør eller ikke gør men under alle omstændigheder

vil jeg sige tak for en god debat og tak til alle dem der

og så fik danskerne ikke lov til

jeg ved ikke om det var det med det franske præsidentvalg eller eller hvad det kunne det også

er rasende populær dernede han er ikke helt nede på niveau med françois

er ikke så bekymret hvad det angår men måske

man kan trylle en eller anden anden charlatan frem dernede

mod marine le pen det skal jeg lade være usagt men sådan

tyskland altså det resultat der var i tyskland var

på alle måder historisk og viser også en dyb dyb skepsis over for den politiske elite og det projekt man har gang

afholdes tirsdag den femte december